mødet er åbnet fra medlem af folketinget pernille skipper der har orlov har jeg modtaget meddelelse om at hun fra og med den tolvte februar to tusind og atten atter kan give møde i tinget jesper kiels hverv som midlertidigt medlem af folketinget ophører fra nævnte dato at regne i dag er der følgende anmeldelser udlændinge og integrationsministeren lovforslag nummer

jakob sølvhøj torsten gejl

hvis ingen gør indsigelse mod fremme af denne forespørgsel betragter jeg tingets samtykke som givet

har søgt om orlov fra den nittende februar to tusind og atten jævnfør forretningsordenens § en og fyrre stykke tre litra c hvis ingen gør indsigelse vil jeg betragte det som vedtaget at der meddeles orlov som ansøgt og at stedfortræderen indkaldes som midlertidigt medlem

i sjællands storkreds tina boel godkendes som midlertidigt medlem af folketinget fra og med den nittende februar to tusind og atten i anledning af jacob marks orlov er der nogen der ønsker ordet hvis ikke det er tilfældet

tak der stemmes først om forslag til vedtagelse nummer v fem og tredive af leif lahn jensen

karsten hønge

er vedtaget herefter er forslag til vedtagelse nummer v fire og tredive af bent bøgsted

forslag til vedtagelse der foreligger to forslag der stemmes først om forslag til vedtagelse nummer v syv og tredive af leif lahn jensen hans andersen

er vedtaget herefter er forslag til vedtagelse nummer v seks og tredive af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

er en god dag for retfærdigheden i dag vil vi et enigt folketing fjerne forældelsesfristen med bagudvirkende kraft i forhold til erstatningskrav og godtgørelseskrav mod forvaltningsmyndigheder et forslag som betyder at forældelsesfristen ikke mere vil kunne forhindre at for eksempel godhavnsdrengene kan rejse erstatningssager i tilfælde hvor myndighederne har svigtet fatalt godhavnsdrengene som også sidder på folketingets tilhørerpladser i dag og andre kan nu føre en sag for retfærdighed ved domstolene kræve oprejsning ved domstolene se om sager kan vindes ved domstolene og den mulighed

et enigt folketing lige om lidt trykker på de grønne knapper

er et samlet folketing der gør det er et vigtigt signal vi sender som folketing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

der er ikke stillet ændringsforslag er der nogen der ønsker at udtale sig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

jeg må bede om ro nu nu har man haft mulighed for at forlade salen

være her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

herre flemming møller mortensen socialdemokratiet værsgo

man kan jo sige at når formanden læser lovforslagets titel op

det lyde meget teknisk og så kan mange borgere måske tænke hvad er der i det her for os men jeg vil

sige at jo det her er et lovforslag som i den grad omhandler borgere og patienter

det her handler om hvilken ramme man sætter

ny behandling om ny medicin i fremtiden det drejer sig om sikkerhed for borgerne og det drejer sig om ordentlighed i måden hvorpå man laver kliniske forsøg blandt andet

i den forordning jeg netop har nævnt i forhold til kliniske forsøg hvor formålet er at man skal få fremmet antallet og kvaliteten af forsøg i danmark og dermed også få understøttet væksten i nye og bedre lægemidler ikke bare i danmark men i hele

skal have etableret et samlet regelsæt der både sikrer forsøgspersoner som indgår i kliniske forsøg

for eksempel medicin deres rettigheder

en udvikling af pålidelige forsøgsdata om lægemidler så jo nok teknisk men altså et spørgsmål om at det understøtter forskningen og dermed de fordele der ligger for befolkningen og patienterne nu og i fremtiden det er altså helt afgørende at vi får kigget på det her det gør vi løbende fordi vi er et meget ordentligt land hvor vi fokuserer rigtig

på patientsikkerhed jeg plejer normalt

som sundhedsordfører for socialdemokratiet at intet er vigtigere end patientsikkerheden og det vil jeg også sige i den her sammenhæng det er et spørgsmål om at man skal sikre forbedringer og udvikling rettidigt sådan at den samlede patientbehandling kan komme til

virke og det er jo det vi sætter som mål i forhold til at vi vil have et

er sådan at når vi taler om reguleringer og lovændringer på den her måde ja så skal man have en forståelse

det som nutidens behandling medicinsk behandling og anden form for behandling bygger på

fortidens data og forskning og den dataindsamling vi

bliver udgangspunktet for fremtidens patientbehandling og ny medicin derfor er det så utrolig vigtigt der er fire overordnede elementer

som jeg blot vil nævne ganske kort det er at sikre habiliteten i forhold til de personer som

man sikrer deres uvildighed i forhold til sagsbehandlingen og det er naturligvis for at sikre at der ikke kommer uvedkommende interesser ind

så er der

kan lyde en lille smule dystert

forskning i den allersidste tid af et menneskes liv det er utrolig vigtigt at man også her får mulighed for at samle viden sådan at vi også kan gøre den absolut sidste del af livet så god som overhovedet muligt og måske endda tage initiativer nye behandlingsmuligheder som kan være med til at redde liv her sættes der nogle rammer op i forhold til de data der bliver indsamlet i den der meget akutte fase af et sygdomsforløb hvor man jo af naturlige grunde ikke efterfølgende kan spørge forsøgspersonen om tilladelse til at gøre brug af data det synes vi i socialdemokratiet er et vigtigt emne

få fokuseret på og det sættes der nu rammer

som handler om at sikre hvordan man på tværs af landegrænserne inden for eu også kan sørge for ordentligheden og

patientsikkerheden derfor er der også

inspektører fra andre landes

de faktisk kan komme her til landet på samme måde som danske eksperter hvis det er dem der står i spidsen for forskningsprojekter

kan komme til andre lande sluttelig er der et spørgsmål om at man også eu landene imellem kan dele data

mit lod som den første ordfører i

det her lovforslag at resumere loven jeg indledte med at sige at socialdemokratiet støtter det her lovforslag

også noget af det jeg vil tage op med ministeren for

hvis vi har svært ved at forstå det hvordan skal vi så få borgerne til at forstå hvad et lovforslag som det her indeholder i forhold til at det

forslag i loven her det er en ny regulering af kliniske forsøg med lægemidler der er habilitetskravet der er brug af oplysninger fra afdøde personer i akutte situationer der er inspektioner

nogle af stederne er der skærpede krav for eksempel habilitetskravet hvor der kommer nogle mere strikse regler for

være med til at gennemføre forsøg det støtter vi fuldt op om

den nye regulering af kliniske forsøg med lægemidler hvor man udbygger loven om kliniske forsøg og lov om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter

er det vigtigt at man får fat i pårørende

man kan for at få deres samtykke endvidere er det vigtigt at man er underrettet hvis man videregiver data fra patienter

utrolig vigtigt at vi kan forklare borgerne hvad der sker

siddet med utrolig mange mails når vi taler om forsøg med lægemidler og når vi taler om videregivelse af sundhedsdata og derfor ønsker jeg

hvordan vi kan viderebringe den viden til borgerne samt hvordan man selv kan enten give samtykke

hænger sammen med hele persondataloven

også derfor man nu kan komme på de her inspektioner hos hinanden jeg synes

eu når vi nu skal lave noget på eu plan

kan arbejde sammen når det drejer sig om at få den bedste behandling for de mennesker

var utrolig tragisk hvor flere unge mennesker kom ned i ret koldt vand og

være forskning som man i gåseøjne tillod sig at bruge faktisk

en gang imellem skal læger kunne handle resolut

risiko ved at bruge noget af det nyeste forskning

kvaliteten af kliniske forsøg med lægemidler og forbedre forsøgspersoners sikkerhed når de deltager i forsøg sundhedsvidenskabelig forskning og kliniske forsøg med lægemidler er afgørende for udviklingen i vores sundhedsvæsen hvis vi ser bare ti eller tyve år tilbage var vores muligheder nogle andre end de er i dag den viden vi har

behandle andre sygdomme end vi har kunnet tidligere og hvis vi ser endnu længere tilbage

endnu tydeligere i dag kan vi få penicillin eller anden antibiotika hvis kroppen ikke selv kan klare en halsbetændelse eller en lungebetændelse men før nitten otte og tyve hvor sir alexander fleming opdagede penicillinen var virkeligheden at man ikke kunne helbrede

lægevidenskabelig revolution

tænk bare på vores egen august krogh der i nitten tyve fik nobelprisen i fysiologi og medicin for hans bidrag til forbedring af insulin eller sygeplejersken elise sørensen som opfandt stomiposen

bliver kun en realitet fordi der er mennesker der vier deres arbejdsliv til den sundhedsvidenskabelige forskning og udviklingen går heldigvis hurtigt fremad og dygtige forskere finder hele tiden nye muligheder for at behandle forskellige sygdomme og forbedre den samlede patientbehandling i

forskerne der er afgørende for udviklingen de personer der stiller sig selv til rådighed for kliniske forsøg er også afgørende for udviklingens fremdrift derfor skal vi sikre gode rammer

uden deres bidrag ville den udvikling som er så afgørende for vores samfund jo gå i stå

her bidrager til den sundhedsvidenskabelige forskning gennem en række tiltag dansk forskning er anerkendt i det meste af verden og jeg vover pelsen og siger at vi har viden i verdensklasse en stor talentmasse og forskningen bidrager til jobs for blandt andet farmaceuter laboranter og en lang række andre faggrupper som profiterer af at vi kan eksportere både viden og færdigudviklede produkter

science sektoren en række anbefalinger om innovation skriver vækstteamet og jeg citerer rammerne for udvikling af nye innovative og effektive behandlinger skal forbedres så patienter kan få adgang til den nyeste og mest effektive behandling det kræver et øget fokus på at styrke den offentlige og private forskning optimere rammerne for klinisk forskning sikre en bedre og mere sikker adgang til sundhedsdata samt et smidigt og effektivt

citat slut som vækstteamet også peger på er

afgørende at vi skaber nogle gode rammer for et transparent og tillidsfuldt offentligt privat samarbejde mellem sundhedsvæsen og virksomheder

er mange hensyn at tilgodese habilitet er afgørende for man skal kunne stole på at

forskning er bedrevet uden usaglig påvirkning med nye habilitetskrav er det hensigten at styrke en uvildig sagsbehandling forskningsprojekter skal kunne iværksættes og gennemføres uden for eksempel påvirkning af uvedkommende industriinteresser med de nye krav styrker vi tilliden til de involverede personers troværdighed som neutrale fagpersoner lovforslaget åbner også op for muligheden for at inddrage data fra en afdød

forsøgsperson i særlige tilfælde lovforslaget sikrer lovforslaget sikrer brug af data når en forsøgsperson som har været inkluderet i et akutforsøg afgår

fra vedkommendes pårørende

afgørende for forskningen at få en enkelt persons data med også med lovforslaget understreger vi også at vi samarbejder med andre eu eller eøs lande når det kommer til inspektion og deling af data i forbindelse med kliniske forsøg for ligesom de danske lægemiddelinspektører kan have brug for at foretage inspektioner i andre eu eller

vi samarbejder allerede i dag men med lovforslaget sikrer vi os at den gældende praksis får en reguleret ramme i venstre er vi meget optaget af at fremme og styrke den danske sundhedsvidenskabelige forskning

socialdemokraternes ordfører helt rigtigt fortalte handler om at der er alle mulige andre bevægelser i gang på det her område der kommer en forordning fra eu som regulerer det her vi har også allerede selv

lavet en ny lov om kliniske forsøg for et par år siden og derfor er der nu sådan en form for for flytning i gang

nogle paragraffer for de regler vi har i dag og over i den her nye lov derudover er der selvfølgelig også andre elementer det lovforslag som vi behandlede jeg mener at det var tilbage i to tusind og femten eller

stemte vi imod det gjorde vi fordi vi synes at den lov som man nu har lagt op til i forhold til kliniske forsøg svækker det videnskabsetiske komitésystem der skete skete på det tidspunkt en centralisering af systemet og der skete også en svækkelse af

lægmændenes repræsentation det videnskabsetiske komitésystem handler jo om

en udvikling af ideer til forskning blandt sundhedsfaglige

skal vi også have nogle der tager stilling til etikken i de forsøg

ærgerligt at man man dengang svækkede

i den lov tilbage og femten indskrev man også det her med at man

fremover skal kunne lave forsøg i i akutte situationer altså

på mennesker som er bevidstløse selv om de mennesker ikke kan give et samtykke forud det kunne man

set også lave før men det der blev det nye var at hvor man før skulle indhente et samtykke fra det man kaldte en

en læge der ikke indgik i forsøget

strøg man så det her krav om at man skulle

indhente sådan et samtykke fra en forsøgsværge

det ene vedrører de

har nogle regler der siger at når man

til at godkende nye videnskabelige forsøg behandle ansøgninger

også have nogle særlige som sikrer at man ikke har for eksempel

interesser for industrien som kunne være i strid med

det er selvfølgelig entydigt fornuftigt at gøre det og den del kan vi støtte det var i øvrigt også noget man lovede dengang man fremsatte det lovforslag jeg talte om før i et af de svar vi fik dengang den anden del af lovforslaget

fra forsøg på bevidstløse patienter i de situationer hvor patienten så

ordfører sagde også før at det selvfølgelig er fornuftigt at man kan

akut behandling det skal man kunne for

det som jeg har

ikke længere skal indhente samtykke fra andre som ikke

en situation hvor man ikke har spurgt nogen andre for eksempel en forsøgsværge eller pårørende

i den her sammenhæng og derfor kan vi ikke støtte at man giver adgang til de data når beskyttelsen er så ringe som den er i dag

lovgivning er i overensstemmelse med eu lovgivningen i forhold til forsøg med lægemidler konkret indfører man nye specifikke habilitetskrav i lov om kliniske forsøg med lægemidler og komitéloven således at man beskytter forskningen

uvedkommende interesser derudover gives der i begge love muligheder for at bruge afdøde personers data når de har deltaget i et akutforsøg

et forsøg er det utrolig vigtigt at sådanne data indgår det kan potentielt skævvride et forskningsresultat hvis der i den ene gruppe

dør og man ikke kan bruge data fra disse personer der er herudover nogle mindre præciseringer af loven

for de tre dele af lovforslaget gennemsigtighed er

af alternativets kerneværdier derfor ser vi positivt på lovforslagets del om habilitetskrav da det vil medvirke til større

en uvildig sagsbehandling yderligere ser vi positivt på lovforslagets del om brug af data fra afdøde da det vil forbedre kvaliteten af forskningen og på den måde sikre endnu bedre behandlingsmuligheder for vores fremtidige akutte patienter vi mener der bør være en stærk interesse i at videnskabelige resultater bliver så retvisende som overhovedet muligt og at resultaterne ikke skævvrides hvis

vigtige dele af materialet udgår derudover har vi bemærket at

ingen tvivl om at de pårørende umiddelbart efter dødsfaldet er i en sårbar situation og det kræver en særlig takt og indlevelse at tale med dem om forsøgsdeltagelse hvilket kan tale for en vis afventende position i forhold til kontakten til de pårørende i nogle situationer kan

bestemmelser vedrørende udenlandsk inspektion ser vi også positivt på da det vil give udenlandske myndigheder nemmere adgang til at vurdere om forsøgsdata er troværdige så vi er positive og stemmer

for kliniske forsøg med lægemidler og anden sundhedsvidenskabelig forskning vi indfører specifikke habilitetskrav til de personer som medvirker i behandlingen af afgørelser om forskningsprojekter det synes vi fra radikal side er meget fornuftigt da der naturligvis når vi har med medicinske forsøg på mennesker at gøre er et stort behov for gennemsigtighed

interessekonflikter desuden indeholder lovforslaget nærmere regler om brug af data fra afdøde eller mennesker som ikke selv er i stand til at give samtykke til at indgå i forskningsforsøg i begge tilfælde søges naturligvis

men i visse tilfælde og af visse grunde er det ikke altid muligt så i helt særlige tilfælde får man med det her lovforslag mulighed for

samtykke men som sagt er det kun i særlige tilfælde og det er vi i radikale venstre tilfredse med endelig indeholder lovforslaget en ændring i forhold til at alle forsøgspersoner separat skal give samtykke til at udenlandske myndigheder kan virke som

med lægemidler og lov om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter det er vores opfattelse at

en styrkelse af reguleringen af kliniske forsøg med lægemidler og ikke mindst også en styrkelse af habilitetskravene til forskning

sf også tidligere har efterspurgt

afgørende for os at borgere ogeller pårørende i videst muligt omfang gives gode og kvalificerede muligheder for at give samtykke til forskning som involverer den enkelte herunder at informationerne om formålet og konsekvenserne af samtykket er givet på en forståelig måde at den enkelte borger har en god forståelse for hvad deltagelse i kliniske forsøg indebærer er og bliver nemlig en forudsætning for at borgerne fortsat bakker op om

på sundhedsområdet men men som sagt støtter

dansk sundhedsvidenskabelig forskning det er forskning der er afgørende for fortsat udvikling af et velfungerende sundhedsvæsen konservative ser positivt på de foreslåede habilitetskrav

for gode offentlige habilitetsregler og det er positivt at vi styrker gennemsigtigheden omkring interessekonflikter derudover er der behov for specifikke habilitetskrav som supplement til de almindelige regler om inhabilitet endelig

giver det god mening at sørge for at der indhentes data fra afdøde personer som har medvirket i forsøg

ikke kan indhentes samtykke fra de efterladte men det er også vigtigt at forsøgsansvarlige gentagne gange skal have forsøgt at indhente svar fra de efterladte det er præciseret i lovforslaget at den forsøgsansvarlige skal have gjort gentagne og reelle forsøg på at få kontakt med de pårørende det skal også fremgå af det materiale der udsendes til de pårørende at de har mulighed for at modsætte sig anvendelsen af data der er indhentet ved forsøget

lovforslaget selv om det er et teknisk lovforslag synes jeg jo sådan set at rigtig mange i høj grad formår netop at hive det ned fra

og gøre det til et spørgsmål om nogle overordnede principper som vil være med til

forbedre lovgivningen på en række områder jeg synes

jeg oplever i salen i dag viser en bred opbakning til at vi nu får styrket rammerne for kliniske forsøg med lægemidler og anden sundhedsvidenskabelig forskning i danmark så tak for de tilkendegivelser der er givet under debatten jeg synes det er vigtigt at

til at forbedre patientbehandlingen i danmark vi har allerede et godt grundlag for lægemiddelforskning i danmark og med forordningen og den danske hovedlov om kliniske forsøg med lægemidler

forordningen og loven bliver klar til anvendelse fra slutningen af to tusind og nitten med lovforslaget fremtidssikrer vi jo at reglerne om uvildig sagsbehandling og brug af forsøgsdata fra afdøde bliver ens

lægemiddelforsøg og for andre sundhedsvidenskabelige projekter i lov om kliniske forsøg og komitéloven foreslås indført specifikke habilitetskrav det

med til at være et supplement til de almindelige regler om inhabilitet i forvaltningsloven de her krav skal styrke tilliden til de involverede personers troværdighed som neutrale fagpersoner

grundlag for en fremtidig bedre patientbehandling der må man jo sige at som det er i de tilfælde hvor folk dør efter eller under et akutforsøg og

udgår data fra hele forsøget det vil jo sige at man risikerer at få nogle farvede resultater

indikerer at en behandlingsform er mere positiv end den egentlig er

i perioden fra to tusind og syv til to tusind og sytten er der givet tilladelse til fjorten akutforsøg det er akutforsøg som har omfattet fra tre personer

fem hundrede anmeldte forsøgspersoner altså i gennemsnit to hundrede og to og halvfems

at en person dør under forsøget

man ikke kan indhente samtykke selv om man har forsøgt

forskningsresultat der ellers ville vise

have in mente hvad det her kan betyde for den fremtidige patientbehandling hvis man får en farvning af

som måske ikke har den effekt som man egentlig antager derfor handler det for mig også om patientsikkerhed og det handler om at sikre

når vi laver forskning på området

også hvis man læser nogle af høringssvarene som også blev læst op af alternativets ordfører at

også på baggrund af en række høringssvar som den konservative ordfører

som jo understreger det her behov for at man gentagne gange skal have kontaktet pårørende

at få et stedfortrædende samtykke men der kan være situationer som det etiske råd også skriver i deres høringssvar hvor situationen for de pårørende er

at man skal lade være med at blive ved med at presse på

skal konstatere at der ikke er pårørende som man kan indhente samtykke fra

og adgangen til at videregive forsøgsdata til eu og udenlandske myndigheder så det er jo som det også er blevet sagt på nogle punkter et

der skal være med til at forbedre rammerne for patientbehandlingen i danmark fremover og være med til at løfte tiltroen til de mennesker der også har

en skærpelse af habilitetskravene jeg vil gøre hvad jeg kan for at bidrage til at udvalgsbehandlingen bliver så oplyst som den kan og stiller mig selvfølgelig til rådighed for de spørgsmål som udvalget har undervejs

skal have en lov som regulerer tatoveringsområdet

at lave et regelsæt men det er ikke rigtig lykkedes nu håber vi fra socialdemokratisk side at det vil lykkes med den her lov og derfor vil

at vi støtter det lovforslag der ligger her det her

helt afhængigt af hvordan tendensen trenden og populariteten er i samfundet det skifter fra

populært at få lavet tatoveringer få lavet et æstetisk udtryk på sin krop via en tatovering men vi må også sige at det har været et fuldstændig ureguleret område og derfor er vi sundhedsordførere jo blevet gjort opmærksom på

få en tatovering hvis ikke det foregår under ordnede regulerede hygiejniske kvalitetsbetonede forhold

negative konsekvenser for dem der får lavet en tatovering

beskæftige sig med det derfor forsøgte vi også tilbage i to tusind og tretten med start fra

brancher skulle melde sig og lade sig registrere og følge et regelsæt ingen har ønsket at følge det regelsæt og derfor må vi jo blot sige at

haft nogen effekt og derfor er vi i socialdemokratiet tilfredse med at man

forslaget nu sat ind i en ny og anderledes ramme

er rigtig vigtigt at vi styrker forbrugersikkerheden og forbrugernes information på det her område vi bryster os jo

og generelt i befolkningen af at vi er et meget reguleret og ordentligt samfund og derfor kan vi ikke stiltiende

på at der er et område der er så totalt ureguleret på alle måder og derfor tror

det er godt at lave det her den lov der lægges op til her har forskellige elementer det primære element er at der skal laves en

alle tatoveringssteder uanset om det er et sted hvor der bliver tatoveret kortvarigt eller langvarigt hvis det ligesom er erhvervsmæssigt der bliver tatoveret så skal man lade sig registrere den registrering skal ske

de tilsyn der er lagt op til med hele branchen

er registreret og dem der ikke er registreret

det er selvfølgelig vigtigt nu at kigge

den her lov og sige er der så en tiltro til at branchen vil støtte det her lovforslag og lade sig registrere i den obligatoriske registreringsordning det må vi jo sige

og det er i alles interesse og det

i socialdemokratiets interesse

at seks hundrede steder eller deromkring vil lade sig registrere men som jeg indledte med at sige

er det jo lidt et spørgsmål om hvordan populariteten er i samfundet det her er en meget dynamisk størrelse det har det i hvert fald været historisk

sørge for at loven bliver evalueret det er noget af det vi fra socialdemokratisk side vil rejse i udvalgsarbejdet jeg synes måske ikke lige jeg faldt over en så tydelig præcisering men det kan være

når ministeren kommer på talerstolen hvad det er der er tænkt i forhold til evaluering men det synes vi er vigtigt vi skal i hvert fald politisk følge med ikke bare om et par år men også løbende

branchen lader sig registrere der vil jeg anbefale ministeren at sørge for på vores ordførermøder at få fulgt lidt op på det jeg tror det er rigtig vigtigt at komme godt i gang og det her er bare et spørgsmål om at lave nogle træk fra

også lave tilsynene og det synes jeg ser ud som om ligger i en rimelig

der synes jeg at det er rigtig fint er styrelsen for patientsikkerhed

vi synes også selv om det er noget vi altid er meget opmærksom på at det er fint at der gives

sige at vi er rigtig glade for at man holder fast i det der også er den gamle lov på områdets ramme i forhold til at det

er rigtig mange der er interesseret i at høre hvor det er partierne står i forhold til nogle af de ting som

mange tatovører er utilfredse med i forhold til lovforslaget

ordføreren om han mener det er retfærdigt at en enkeltmandsvirksomhed med én tatovør skal betale det samme i registrering

af en virksomhed og derfor synes jeg det er problematisk at lave en graduering

det kan godt være at man starter med at der kun er én person men hvem ved hvem man tager ind om onsdagen og om søndagen til at dække det her

en udvidelse af virksomheden så den ramme der ligger nu

meget tilfreds med men jeg vil meget gerne være med til at se på at det kommer til at indgå i en evaluering af det her område men ellers synes jeg at hele gebyrstrukturen

gebyr og hvis det så viser sig at der er problemer

fint princip netop også som svar til ordføreren man lægger flere udgifter over på det enkelte registrerede sted end nødvendigt er

er meget imod hvilket vi også bifalder

har haft tatoveringssted mange år i danmark arbejder efter de priser der nu skal til for

gaden der måske må lukke sit erhverv

derfor skal vi også have ordnede løn og ansættelsesforhold

jo rigtig vanskeligt i et lovkompleks som det her at være med til at styre om der kommer nogle ind i landet som ikke skal være her og som bliver udsat for løndumping

er jo ikke et overenskomstmæssigt dækket område

at vi i udvalgsbehandlingen prøver at se på om vi kan

gøre noget i forhold til at sikre netop de ordnede arbejdsforhold altså vores samfund var slet ikke det her ordnede og rige samfund hvis ikke vi havde

ti år hvor vi har villet regulere et marked som

sundhedskroner

og en regulering af tatovørerhvervet der sikrer at tatovører er uddannede og kvalificerede til at udføre tatoveringer samt at tatoveringsfarver ikke indeholder sundhedsskadelige stoffer folketinget pålægger derfor regeringen at tage initiativ til at etablere en autorisationsordning af tatovører hvor den enkelte gennemgår et grundkursus i basal viden om hygiejne sårpleje og brugen af farvestoffer samt lærer at tatovere kurset kan for eksempel udbydes af erhvervets brancheorganisation

så gik der år hvor ministre trak det i langdrag

tretten

op og lavede en frivillig ordning

eller

jeg kan da godt forstå at de ikke bare betalte femtentusind

det er dejligt at vi når til et punkt hvor vi siger at nu skal det

grunden til

hvordan man skal tatovere hvordan hygiejnen skal være så vi kan sikre at de har

som minimum bør være en del af loven

kan åbne et sted før man har fået et stempel

at man har en registrering så man kan åbne

snak om det i udvalget jeg håber at vi kan få et flertal

gøre noget af det som tatovørerne selv ønsker de vil faktisk have en mere restriktiv lov end den ministeren kommer med

man lytter til de tatovører der er derude

ville det måske være den største folkesport i danmark for mere end sekshundredetusind danskere har en tatovering

jeg har set og beundret mange flotte tatoveringer og jeg har mødt mennesker hvor jeg næsten

eller noget makværk på huden eller døje med en infektion eller en allergisk reaktion efter en tatovering

og vi har set triste eksempler på amputeringer efter tatoveringer vores forkærlighed for tatoveringer kan altså have sin pris

ikke være en folkesport som tatovering skal være tryg og sikker

nye rammer for tatoveringsbranchen vi øger trygheden og vi stiller krav

den frivillige registreringsordning som den tidligere socialdemokratisk ledede regering stod i spidsen for

personligt synes jeg da det er ærgerligt nu

ligesom der vil blive stillet krav til forsvarlig

er også afgørende at man som forbruger kan føle sig tryg ved utilstrækkelig hygiejne

vi taler om risiko for smitte med hepatitis b eller c ligesom hiv kan overføres sygdomme kan overføres for eksempel gennem urene nåle eller gennem tatoveringsblæk og hvem drømmer om skrumpelever eller leversvigt det er der vist ingen der gør derfor skal der strammes op på hygiejnesiden så vi i fremtiden har tryg tatovering

tatovørerne informerer hver enkelt forbruger skriftligt om mulige risici så man som forbruger på et oplyst grundlag kan beslutte om tatovering er det rigtige for en men forbrugertryghed handler om meget mere end hygiejne det handler også om de farver eller det blæk som tatovøren anvender tatoveringsfarver er omfattet af eu lovgivning og det giver god mening for handelen med blæk og farver er i høj grad international

skal tatoveringsstederne opbevare skriftlig dokumentation således at man kan spore og identificere hver enkelt farve til hver enkelt tatovering oplysninger skal opbevares i fem år vi skal undgå at flere havner i samme situation som jimmy fra nørre nebel der i kølvandet på en tatovering fik en allergisk reaktion der ikke kunne helbredes medmindre man amputerede amputerede hans ben stykke for stykke så i dag har han kun et lille stykke af venstre lår tilbage

er bred opbakning til en obligatorisk registreringsordning ligesom jeg har noteret mig at de professionelle uafhængige tatovører ønsker en ændret gebyrstruktur for så vidt angår tilsynsordningen

afgørende at det er branchen selv der finansierer eget tilsyn men vi anerkender at det kan være hensigtsmæssigt at se på gebyrstørrelsen når tilsynet om tre år overgår til et risikobaseret tilsyn sidst men ikke mindst

jeg ikke undlade at nævne at vi i venstre støtter at man opretholder tatoveringsforbuddet for personer under atten år vi ved at cirka tretten procent fortryder deres tatovering

er særlig ulykkeligt hvis man i skødesløst øjeblik i en ung alder har ladet sig tatovere og siden fortryder en handling som er svær ja vel næsten umulig at rulle tilbage til udgangspunktet

også den fortsatte opretholdelse af forbuddet mod tatoveringer på hænder hals og i hovedet store ansigtstatoveringer kan for eksempel have konsekvenser i forhold til jobmuligheder og jeg skal være ærlig at sige at jeg blev overrasket da jeg læste at to og fyrre procent af befolkningen finder tatoveringer

anerkender vi i venstre fuldt ud at kosmetiske tatoveringer af for eksempel øjenbryn eller ved øjenlåg kan give livskvalitet og øget selvværd til de mennesker som af den ene eller den anden grund har mistet al behåring og derfor ikke bør inkluderes i et forbud venstre kan støtte lovforslaget som fremsat og jeg skal hilse fra de konservative

og klager over det så får ejeren en bøde eller

så kan vedkommende jo gå hen og få arbejde et andet sted eller nedsætte sig selv eller noget andet

grunden til at man fra venstres side ikke vil registrere tatovører selv

om det så er mesterlære eller hvordan men at

op til at registrere tatovørstedet og ikke den enkelte tatovør

jo fordi man må antage at ejeren af det enkelte tatovørsted har en interesse i at levere en

det er helt legitimt at man måske går ind og spørger til noget af det arbejde som tatovøren tidligere har lavet

få lov at snakke med nogle af dem der har fået lavet tatoveringer det pågældende sted og sikre sig at det der bliver lavet

nu tager vi os jo af lovgivningsmæssigt at sikre at der er en hygiejnisk forsvarlig ramme hos de registrerede steder

at tatoveringer forskellige steder

i venstre synes man så det er rimeligt at en enkelt tatovør skal betale mere eller skal vente tre

også er det jeg hører fra branchen at man er indstillet på at at det jo ikke er gratis at få tilsyn

hvis dansk folkeparti vil rejse diskussionen i udvalget

registreringsordning men

synes jeg at det er helt på sin plads at konkludere at det ikke løser

forskellige risici forbundet med at lade sig tatovere

personlige fornemmelse at navigere

rigtig tiltrængt at der sker noget på det her område det som lovforslaget så lægger op til er

obligatorisk registreringsordning af tatoveringssteder og

at sikkerhedsstyrelsen skal føre et tilsyn med området herunder at

kommer på tilsyn også kigger på at hygiejne bliver håndteret korrekt så er der også et krav om at man skal uddele forbrugeroplysninger

lægger man også op til at man skal registrere hver enkelt tatovering i forhold til hvilke typer af farver der konkret er brugt

jeg har også holdt møde med nogle af dem

repræsenterer tatovørerne og jeg hører også

som ikke har styr på deres arbejde og som leverer

til sverige hvor man stiller nogle mere håndfaste krav til hygiejne for at man overhovedet kan åbne et

tatoveringssted den model synes jeg selv kunne være interessant

vi ved jo fra andre områder for eksempel når det gælder

solarier eller tobakssalg

tilsyn egentlig kommer ud og dermed hvilken effekt det her og derfor kunne det måske være meget fornuftigt at vende

gennemgået et kursus før man overhovedet kunne åbne sådan

man kunne også kigge på andre krav

der bliver blandt andet peget på at man skulle have en grundforståelse for de regler der er i forhold til hvilke farver

der er i dag og derfor støtter vi selvfølgelig lovforslaget men vi vil meget gerne diskutere om man kunne gøre det endnu bedre

nævne at når nu vi diskuterer tatoveringsområdet synes jeg det er relevant at fremhæve

man går ind og forbyder de giftige stoffer som vi ved er i nogle former for tatoveringsblæk

i produktionen af tøj men som man altså gerne må putte i tatoveringsblæk som kommer ind under huden og bliver siddende

stoffer man ikke måtte bruge i tatoveringsblæk men det blev som mange her i salen er bekendt med trukket tilbage fordi man var bange for at komme i konflikt med eus kemikaliedirektiv

og i mellemtiden risikerer at der er danske borgere som får kræftfremkaldende og allergifremkaldende stoffer ind under huden

vi ved at man i mange andre lande har lovgivning imod det blandt andet sverige

tage den del med når nu vi kigger på det her område og

ikke være nogen hemmelighed at vi i liberal alliance ikke ser helt samme behov for en stor regulering af tatoveringsfaget som andre partier her i folketinget vi ved godt

hvor hygiejnen ikke har været optimal eller hvor informationen ikke har været god nok men man sætter her efter min

når vi alligevel støtter forslaget skyldes det at det her er et kompromis i regeringen

professor peter bjerring

speciallæge i hudsygdomme der har udtalt sig om tatoveringer og komplikationer i forbindelse med

tatoveringer han har sagt vi bliver opsøgt af folk med allergier fordi de har får sprøjtet orange gule eller røde farver ind i huden de kan have ar i deres tatoveringer fordi nogle stoffer stimulerer ardannelse og så har de infektioner som følge af deres tatoveringer han finder det betænkeligt at alle og enhver kan købe et hvilket som helst stof og sprøjte det ind i

derfor positivt indstillet over for lovforslaget og vi vil stemme for forslaget siden to tusind og tretten har det som flere ordførere har været inde på været frivilligt om man skulle lade sig registrere i en brancheforening og det er der altså ikke nogen der har valgt at gøre derfor mener vi også at en ændring er på sin plads så vi kan sikre

ordentlig hygiejne og at farlig kemi ikke prikkes ind i huden og i kroppen i mange andre dele af samfundet sørger vi jo for en høj grad af forbrugerbeskyttelse og minimumskrav til hygiejne dokumentation og forbrugerinformation og det bør selvfølgelig også gælde tatoveringssteder det som man kan komme ud for

er blandt andet hudproblemer

oplever kroniske eller periodevise gener i deres tatoveringer det kan vi forebygge ved at sikre og beskytte forbrugerne

der er ingen tvivl om at der er mange tatoveringssteder

er også nogle som simpelt hen ikke gør det godt nok og det skal vi lave om på og i den sammenhæng er det vigtigt at understrege at

forbrugerbeskyttelsen er vigtig for os og at vi synes vi skal sikre de bedste sundhedsmæssige betingelser for at vi alle sammen kan leve et godt liv

og synes det er positivt at vi

regulerer tatoveringsområdet for der mangler uden tvivl regulering og det er derfor glædeligt at forbrugersikkerhed ligesom er omdrejningspunktet for det her forslag til ændring af tatoveringsloven med ordningen sikres det at forbrugerne har mulighed for at benytte tatoveringssteder der opfylder et minimum af krav til hygiejne

og sikkerhedsstyrelsens fremtidige tilsyn vil forhåbentlig kunne sikre at reglerne også bliver overholdt med ordningen styrkes forbrugerinformationen på området og det er også rigtig fint

ved branchen godt selv og man kunne derfor sagtens have forestillet sig at branchen også havde haft interesse i at lade sig registrere og på den måde sikre forbrugerne forbrugerne oplysning og ikke mindst sikkerhed men ingen har ladet sig registrere siden loven om frivillig registrering trådte i kraft i to tusind og fjorten

heldigvis fremgår det også af høringssvarene at branchen selv bakker lovforslaget op idet lovforslaget vil sikre et minimum af tiltrængt regulering på området det er positivt og det giver selvsagt også de bedste forudsætninger for at loven kan udmøntes i god ro og orden til gavn for forbrugerne er det så regulering nok jeg kan i det mindste ikke på sfs vegne love forbrugerne at

sikkert at lade sig tatovere kan vi gøre mere for sikkerheden det vil vi også rigtig gerne være med til at se på i første omgang synes vi det er et fremskridt med registreringen og derfor støtter vi forslaget i

er det jo en sag som nogle af sundhedsordførerne

på på tatoveringsområdet med lovforslaget går vi til kamp mod dårlig hygiejne og komplikationer ved

vi sikrer nogle ordentlige forhold for forbrugerne vi ved jo at mere end sekshundredetusind danskere

og undersøgelser peger på at op mod tolv procent oplever gener i forbindelse med eller efter deres tatoveringer og i værste fald som venstres sundhedsordfører

eksempler på amputationer som følge af komplikationer og infektioner efter tatoveringer

de sundhedsmæssige risici i forbindelse med tatovering

en regulering den nuværende frivillige brancheadministrerede registreringsordning må man jo nok sige ikke har virket

lade sig registrere loven har dermed været uden praktisk betydning og derfor er det også på tide at der bliver

har betegnet som branchens brodne kar og det mener jeg

set at vi med det lovforslag vi behandler i dag hvor vi indfører en obligatorisk registreringsordning for tatoveringssteder

som udfører tatovering i erhvervsmæssigt øjemed i høj grad gør den obligatoriske registrering af tatoveringssteder skal ske hos sikkerhedsstyrelsen der så samtidig vil føre tilsyn med at tatoveringsstederne overholder krav

af lovforslagets bemærkninger at de krav der vil blive stillet til tatoveringssteder i den foreslåede ordning

vil være inspireret af elementerne i den kommende

som jeg kan forstå at der har været opbakning til også fra rigtig mange danske tatovører og det gælder også kravene til hygiejne derudover

derudover og der er jo intet til hinder for at man netop tager flere hygiejnekurser som tatovør hvis man vil skærpe forbrugersikkerheden yderligere men vi lægger her med lovforslaget et minimumskrav som også vil være med til at sikre en hygiejnestandard

i et helt andet omfang end det man oplever i

tilsynsbesøg bøder ultimativt afregistrering og idømmelse

det lovforslag vi behandler vi understreger også det

været vigtigt for regeringen at de forbud der gælder i dag i eksisterende lovgivning mod at tatovere personer under atten år og mod at tatovere i hovedet på hals og på hænder

bliver videreført i den nye lovgivning vi åbner dog op

takker også for kommentarerne til den del

der kan fastsættes regler om at personer som har gennemført en uddannelse i kosmetisk tatovering

et praktisk og teoretisk indhold fastsat af en brancheforening må udføre kosmetisk tatovering af øjenbryn hårbund øvre og nedre øjenlåg og læber altså en modernisering af lovgivningen for så vidt angår

det at få foretaget kosmetiske tatoveringer i ansigtet som vi jo ved at mange får foretaget i dag selv om det

set er ulovligt ifølge gældende dansk lovgivning vi skal så bare sikre at det foregår på en sikker måde og af nogle

er uddannet i kosmetisk tatovering hele ordningen og det grundlag for lovforslaget skal finansieres af branchen selv gennem et gebyr som opkræves hos ejeren af tatoveringsstedet i forbindelse med registrering

hvad så med udenlandske tatovører hvis man kigger på side syv i

registrere tatoveringsstedet hos sikkerhedsstyrelsen anmelde sig i rut

anmelder sig kan de straffes med en bøde udenlandske virksomheder skal anmelde oplysninger om den tjenesteydelse der leveres og de medarbejdere der udstationeres i forbindelse med leveringen af tjenesteydelsen anmeldelsen skal ske hos erhvervsstyrelsen senest samtidig med at leveringen af den ny tjenesteydelse påbegyndes den udenlandske virksomhed kan desuden være skattepligtigt

kan ansætte ti polakker på den anden side af gaden og så kan man bare lade som om

man ikke skal registreres i danmark nej det rydder vi også op

blive opkrævet et gebyr for opfølgende tilsynsbesøg

som egentlig lever op til kravene men hvis der er nogen der ikke lever op til kravene skal de også selv betale for de yderligere tilsynsbesøg derfor

forventning at det kommer til at gøre en forskel i praksis også når vi taler om hele spørgsmålet

i op til fem år for at vi netop kan se hvad det

udarbejdet et forslag til regulering af mere end fire tusind problematiske stoffer i tatoveringsfarver

gå igennem lovgivningsprocessen i eu det er

set derfor at vi i hvert fald fra regeringens side mener det er væsentligt at vi forholder os til det arbejde danmark selv har bidraget til og som jo netop vil styrke

farvedelen og det er også det der henvises til i lovforslagets bemærkninger i forhold til regulering

jeg vil sige tak for de meget positive høringssvar vi har fået det ser jeg faktisk også som et signal

tatoveringsbranchen og de faglige organisationer bakker op om at der nu endelig kommer ordentlig lovgivning på det her område

udvalgsbehandlingen og takker for kommentarerne

og skal blive enige om at der skal komme en og når man også hører at der er nogle der måske ikke er

at man skulle autorisere tatovører og at de enkelte gennemgår et grundkursus i basal viden om hygiejne sårpleje og brug af farvestoffer

man ikke vil opretholde hvad et enstemmigt folketing

sige at jeg er rigtig glad for den modtagelse som lovforslaget får nu jeg oplever også den brede opbakning som jeg hører fra alle folketingets partier som et udtryk for at der fortsat er et samlet ønske

at få lavet lovgivning på det her område nu står vi så her knap ti år senere og jeg synes sådan set at det er

vigtigt at vi nu også får lovgivningen på plads vi har ikke en uddannelse og vi har heller ikke en autorisationsordning af tatovører

arbejdsskema på nuværende tidspunkt men jeg vil gerne kvittere for det gode samarbejde jeg har med dansk folkepartis ordfører og også med input til lovforslaget som også har indgået i at vi har fået skabt det stærke lovforslag som vi kan behandle i salen

konstruktiv og kommer med nogle

kommer med en blid lov eller venter til eu kommer med en forordning om hygiejnekrav i stedet for at vi

det understreger også for mig at vi har fået skabt et godt grundlag og

man jo sige at jeg er kommet til sådan lidt senere men jeg synes faktisk det er rart at vi nu får lavet en en lovgivning som er med til

højne hygiejnekravene på hele tatoveringsområdet og også få ryddet op i de brodne kar

tænkt sig at gå længere og det er de jo velkomne til det er jo sådan set også den positive forbrugerbeskyttelse at man som tatoveringssted kan gøre sig synlig og adskille sig ved at man siger at her gør man noget ekstra her skaber man en ekstra sikker ramme men nu lægger vi et minimum og jeg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

de konservative at regionerne skulle nedlægges der blev nedsat to udvalg der skulle se på en løsning men desværre kom der er et valg der satte en stopper for udvalgenes og en rød regering kom til

meningen at regionerne kun var midlertidige efter at amterne blev nedlagt meningen med regionerne var at der skulle sikres en ensartet udredning og behandling af alle danskere uanset

boede henne i landet den ensartethed er desværre aldrig kommet

man dog trukket i land med beslutningen

gav derfor regionerne syv krav de skulle leve op til for at de kunne bevares

halvvejs i den her valgperiode og derfor mener vi i dansk folkeparti at vi nu må kigge de syv krav igennem så man i regeringen kan gøre klar til nedlæggelse af regionerne

regionerne imellem vi imødeser debatten og håber at vi kan få en god og konstruktiv dialog

vi sundhedsvæsenet højt og det ved jeg også dansk folkeparti gør og vi har også i fællesskab

og løftet den økonomiske bevilling sundhedsområdet siden sommeren to tusind og femten har vi løftet sundhedsområdet med fire fire milliard kroner ekstra så det samlede budget

regionerne i dag er på cirka en hundrede og tolv milliard

netop skal være med til at sikre sundhedsydelser og høj kvalitet

hele landet der er blevet ansat flere læger flere sygeplejersker i vores sundhedsvæsen og hver eneste dag undtagen om søndagen er sådan i gennemsnit

blevet ansat en læge ekstra

ugen en sygeplejerske mere siden to tusind og et det betyder at vi i dag har flere ansatte i vores sundhedsvæsen flere varme hænder til at hjælpe patienterne sikre en god behandling

vi også samlet set bruger flere penge på vores sundhedsvæsen end vi nogen sinde har gjort tidligere vi

patienter både med dansk folkeparti alene men også bredt med folketingets partier det gælder blandt andet en udrednings og behandlingsret en national handlingsplan for en styrket indsats for den ældre medicinske patient en national demenshandlingsplan kræftplan

en ny national diabeteshandlingsplan

og en styrkelse af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen for bare at nævne et par af de initiativer som vi har taget men vi skal videre og vi har flere ambitioner for vores fælles sundhedsvæsen vi har store ambitioner om at fremtidens sundhedsvæsen skal blive nærere

løftet kvaliteten og at vi skal have gjort op med den geografiske ulighed derfor vil vi også her i to tusind og atten lancere et større sundhedspolitisk udspil og en samlet plan for udviklingen af psykiatrien i danmark

for de pårørende og for det sundhedspersonale der hver dag gør en kæmpe indsats for patienterne i danmark det gør vi for at sikre at vores sundhedsvæsen hele tiden udvikler sig og bliver stærkere og bliver bedre

følger i høj grad op på den prioritering af sundhedsvæsenet som vi både som parti

også som regeringsparti har haft gennem tiden helt fra indsatsen op igennem nullerne hvor vk regeringen tog fat og igen fra sommeren to tusind og femten hvor vi igen indtrådte i regeringskontorerne har vi prioriteret sundhedsområdet løftet det økonomisk og gennemført reformer og initiativer til forbedring for patienterne for pårørende og for vores medarbejdere

sundhedsvæsen hvor der var garanti for at vente kan man sige

omfattende reformer af sundhedsområdet vi indførte det udvidede

frie sygehusvalg og vi gjorde op med ventetiderne vi gjorde kræft til en akutsygdom indførte kræftpakker så alle kræftpatienter kunne få en hurtigere og bedre behandling vi styrkede hjerteområdet og vi lavede

vi sikrede også med en ny specialeplanlægning at den rette kvalitet og ekspertise er til stede når der er behov for specialiseret behandling og vi tegnede i høj grad et nyt danmarkskort med fem regioner og store kommuner

afløse de fjorten amter og sikre en højere prioritering af sundhedsområdet

vi konstatere at den høje prioritering af sundhedsområdet på mange måder har givet pote chancerne for at overleve for eksempel hjerte eller kræftsygdom er forbedret markant i danmark vi har også fået knækket de alt alt for lange ventelister der var ventelisterne tilbage i starten af nullerne på halvfems dage

jeg tillod mig da i hvert fald at glæde mig over den flotte placering som danmark den anden dag fik på

over europæiske sundhedsvæsener hvor danmark blev kåret til at have det tredjebedste sundhedsvæsen

på et år rykket seks pladser op og kan ifølge undersøgelsen bryste os af som sagt at have det tredjebedste sundhedsvæsen i europa det betyder jo vi skal hvile på laurbærrene det betyder jo ikke at der ikke steder hvor der er rum for forbedring det er der i høj grad vi skal videre men vi kan i høj grad også godt glæde os over at vi er kommet videre at vi har fået gjort op med for dårlig overlevelse på kræftområdet at vi har fået gjort op med for lange ventelister at vi i høj grad har et veluddannet og dygtigt sundhedspersonale

for at det også på en række områder går frem og er gået frem i danmark det

alle som bruger sundhedsvæsenet

og derfor fortjener de også en kæmpe ros for deres

for som forespørgeren også fremhæver at venstre og venstres formand nuværende statsminister tilbage før folketingsvalget i to tusind og femten formulerede syv konkrete krav til regionerne syv krav om at regionerne skulle bevise at de kunne leve op til deres ansvar om at sikre et godt sundhedsvæsen med netop kortere ventetid mere lighed bedre kræftbehandling reduceret overbelægning patientansvarlige læger som holder vores patienter i hånden fokus på demens og kroniske sygdomme og en hurtig og effektiv genoptræning det er syv krav og dermed også forventninger som vi har til regionerne og som vi fortsat har til regionerne

har stor betydning for at sætte patienten i centrum

skal holde dem op på

siden vi formulerede de syv krav og vi følger

gør vi med de otte forpligtende nationale mål for sundhedsvæsenet som vi har fastlagt sammen med danske regioner og

for hvordan sundhedsvæsenet skal udvikles og udgør en drivkraft for det lokale arbejde for kvalitetsforbedringer som der er behov for det altoverskyggende mål for kvalitetsarbejdet er at patienten er i centrum

løfter kvaliteten i den behandling som vi modtager vi følger løbende op i dialog med kommuner og regioner og hvis vi kigger på statusrapporten for to tusind og syv i juni måned så viser den også at regionerne har taget målene til sig og også arbejder med dem i det løbende kvalitetsarbejde

det skal gøres bedre tag bare genoptræningsområdet hvor vi har syntes at det har haltet og hvor vi derfor som regering har foreslået og også med finansloven aftalt med dansk folkeparti at der nu skal indføres en rettighed til genoptræning så vi sikrer at folk der bliver udskrevet med en genoptræningsplan i hånden også modtager den genoptræning og hvis de ikke inden for syv dage oplever at kommunen sikrer at genoptræningen er til rådighed så har man muligheden for at gå et andet sted hen

ikke følges op af dårlig genoptræning

så ved vi godt at den enkelte patient ikke nødvendigvis genvinder de færdigheder og genvinder den hverdag og det liv man gerne skal have den pågældende tilbage til

se at det går fremad men der er også et men jeg synes også at det er på tide at regionerne påtager sig det samlede populationsansvar

et ansvar som regionerne fik allerede tilbage i to tusind og syv og hvor vi kan se at der nogle steder er for dårlig sammenhæng jeg kan også konstatere at der stadig er vej igen hvis vi vil opnå et sundhedsvæsen med patienten i centrum og uden den her geografiske og sociale ulighed i sundhed på nogle punkter taler tallene for sig selv bare for at tage et par stykker af dem så kan vi desværre se at udredning af børn og unge i psykiatrien i region hovedstaden i gennemsnit har en varighed på en og tres dage mens den gennemsnitlige udredningstid i region midtjylland er

forløb for brystkræft inden for en standardforløbstid er på ni og halvfjerds procent i region midtjylland mens den er på to og

i region syddanmark at i region hovedstaden blev udredningsretten kun overholdt for under halvdelen af patienterne i det seneste kvartal i sytten hvor det i region

patienter kigger vi på ventetiden til operation så er den i region nordjylland næsten dobbelt så høj

også mange steder i landet men det er ikke godt nok er ikke godt nok for den enkelte patient at vi ser de her store geografiske forskelle

har vi herinde også taget nogle målrettede initiativer blandt andet på lægedækningsområdet hvor vi også kan se at der er geografiske forskelle og særlige udfordringer i nogle dele af landet regeringen vil her til foråret også komme med et sundhedsudspil som skal være med til at sikre mere lighed bedre kvalitet og mere nærhed og sammenhæng på sundhedsområdet det har vi også i fællesskab med dansk folkeparti afsat penge til

med økonomiaftalen fra to tusind og sytten blev det aftalt at der skal arbejdes på en ny styringsmodel

sammen med dansk folkeparti udfasede

to procentsproduktivitetskravet som jo i en lang årrække sådan set har bidraget til

ventelisterne er blevet kortere og har frigjort penge i vores sundhedsvæsen der har kunnet bruges andre steder fordi to procentskravet ikke har trukket penge væk fra sundhedsvæsenet men frigjort penge man kunne bruge inden for sundhedsvæsenet men vi har jo også se at det ensidige fokus på aktivitet i de senere år har betydet at mange i vores sundhedsvæsen har følt at de skulle løbe stærkere og stærkere og måske ikke altid følt at meraktivitet var det rigtige for patienterne

dansk folkeparti i efteråret besluttede at suspendere to procentskravet og lave en ny økonomimodel for

kvittere over for dansk folkeparti for det positive samspil vi havde på området og også fordi dansk folkeparti tager ansvar både i forhold til det økonomiske løft

sige at de steder hvor vi kan se at der skal tænkes nye modeller hvor vi skal videre

løfte ansvaret med det kommende sundhedsudspil vil regeringen også udvikle det nære sundhedsvæsen det tog vi allerede hul på med udspillet sundhed hvor du er som vi fremlagde i december måned hvor vi allerede har taget skridt til både at styrke læge og sundhedshusene hvor vi sætter gang i arbejdet med en ny national kvalitetsplan for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen som sundhedsstyrelsen skal være med til

niveauet i landets kommuner både på forebyggelsesområdet men også i forhold til at sikre

hvor vi skal tale om den fremtidige styring af

og som er indrettet efter de sygdomsbilleder og de sundhedsmæssige udfordringer som vi står over for nu og som kommer i årene fremover hvor vi

bliver flere ældre hvor der bliver flere kronikere og hvor vi stadig væk med stor bekymring kan se en gruppe af særlig unge mennesker der kæmper med psykisk sygdom hvis vi skal sikre dem den bedst mulige støtte og behandling

vi også nødt til at sikre en ny økonomimodel som ikke kun fokuserer på aktivitet men i højere grad fokuserer på kvalitet på nærhed og på hvordan vi sikrer at behandlingen bliver foretaget på en måde hvor borgeren kommer endnu mere i centrum det betyder også at behandlingerne skal spredes ud i et mere fintmasket sundhedsvæsen hvor de praktiserende læger og kommunerne skal løfte en betydelig større del af de behandlinger og de indsatser der i dag foregår på sygehusene både fordi det er mest trygt og mindst indgribende i den enkeltes hverdag men også fordi mange borgere med de nye moderne og specialiserede sygehuse har fået længere til sygehuset vi kan gøre det uden at gå på kompromis med kvaliteten fordi udviklingen både digitalisering og teknologi i dag betyder at vi kan tilbyde behandling i folks eget hjem eller tæt på hvor de bor med en høj kvalitet som vi tidligere kun kunne have på de specialiserede sygehuse

løfte kvaliteten i det nære sundhedsvæsen og styrke sammenhængen i den enkelte patients behandling så

i mål eller om der er leveret på alt

vi skal sikre et endnu stærkere sundhedsvæsen

der i høj grad er behov for også at sætte politisk retning jeg håber på at vi med debatten i dag kan få en god diskussion om hvordan vi sikrer alle danskere en god og sammenhængende sundhedsbehandling uanset hvor i landet de bor og hvor vi også kan diskutere hvordan vi udvikler fremtidens sundhedsvæsen og ikke bare at vi skal bevare nogle strukturer som er

som ikke nødvendigvis er dem der giver danskerne den bedste behandling

den her forespørgselsdebat jeg kan se på forespørgslens formulering at dansk folkeparti

det herre lars løkke rasmussen den nuværende statsminister tidligere gav udtryk for for det var jo meget meget klar tale

da blev der stillet krav der er meget stor forskel på krav og forventninger i dag hører jeg kun sundhedsministeren tale om forventninger

jeg meget interesseret i at høre om jeg virkelig hører det jeg ønsker at

hvis regionerne efter denne valgperiode ikke er i stand til at løfte kvaliteten af dansk sundhedsbehandling til et nyt niveau i verdensklasse

når vi har haft forhandlingen så vi også får lejlighed

set også det statsministeren sagde på det tidspunkt at vi driver sundhedsvæsen for patienternes skyld

jo ikke noget hvis kvaliteten ikke er god nok at man så siger strukturen er helt fantastisk

regionerne som er dem der er driftsherrer i sundhedsvæsenet i dag

syv punkter som vi satte op dengang og som er omformuleret i de otte nationale mål

hvor det skal blive endnu bedre vi acceptere stilstand i vores sundhedsvæsen vi skal da udvikle

til sundhedsministeren om hvorvidt regionernes varetagelse af sundhedsområdet er tilfredsstillende

liselott blixt og fru karina adsbøl dansk folkeparti vi er nået til forhandlingen og det er ordføreren for forslagsstillerne der lægger ud nu det er fru liselott

som arbejdede med immunterapi

faktisk arbejde sammen med to regioner og praktiserende læger og

en masse kritik bagefter

vores sundhedspersonale

kom den mest gennemgribende strukturreform

flertal i folketinget bestående af venstre og konservative og dansk folkeparti reformen betød sammenlægning af de daværende tretten amter til fem regioner den centrale begrundelse for deres oprettelse var

fem regioner der skulle sikre en ensartethed i behandlingskvaliteten og udjævne de geografiske forskelle

har haft et stort arbejde med specialreformen etableret en sygehusstruktur med færre sygehuse overholdt budgettet og sikret produktivitetsstigninger men når det er sagt

ikke været uden problemer i forhold til supersygehusene der skulle etableres gik der sognepolitik i valg af nye sygehuse planer

nedlukning af alt for mange sygesenge i

de patienter der var sygehuse bliver bygget uden køkkener

flere besparelser i de nye projekter hver region tænker mere på hvad

de kan løse de samlede udfordringer lægerne samles i de store byer regionerne samarbejder ikke for at sikre en bedre og bredere lægedækning der

på at man er sig selv nærmest region sjælland som ikke har alle specialer

af hvem der skal og kan tage nogle af de patienter der kommer derfra region hovedstaden

bliver de sendt til odense i stedet for fordi region syddanmark er billigere altså det er ét land vi har

afslørede data fra sundhedsdatastyrelsen

fra fire og firs procent til syv og halvfjerds procent i antallet af patienter der blev behandlet til tiden

bliver uhelbredeligt syge mens de venter på deres operation

på grund af for lang ventetid det er desværre ikke det eneste eksempel vi har haft på lange og livstruende ventetider det giver endnu en gang et opråb om et behandlingssystem der på mange områder fungerer lige så slemt som for ti år siden desværre

et generelt problem i region hovedstaden

sundhedsplatformen men det står ikke alene for de kritisable forhold har jo været kendt allerede inden sundhedsplatformen blev indført

er de allergicentre som alle regioner skulle have der er tre regioner der har oprettet dem jeg har jo spurgt ministeren der siger at regionen har et ansvar de lever ikke op til det

så vi står med store udfordringer med patienter som udskrives alt for hurtigt og ikke får den nødvendige behandling overbelægning skulle løses ja man prøver med en ny opgørelse der så rigtig fin ud de havde fået senge væk fra gangene indtil vi fandt ud af at det var talmagi der er stadig overbelægning og det er bare ikke godt nok burde regionerne

man nedlægger lægesekretærstillinger og social

på arbejde som i holbæk burde regionen ikke sikre flere kompetencer så de hver kunne bruge deres kompetencer

men problemet er også at ansvaret bliver skubbet fra den ene til den anden

sundhedsministeren siger sundhedsministeren at det er regionen der har ansvaret

meget tættere på sundhedsminister og politikere herinde i folketinget derfor mener vi at det er sundhedsministeren der skal være den ansvarlige som man kan gå til når der mangler noget i sundhedsvæsenet de krav der skulle leves op til var at ventetider til en diagnose og behandling skal nedbringes

nogle områder men ikke på alle områder og heller ikke alle steder mere lighed i sundhed er det heller ikke blevet til vi har stadig væk meget stor ulighed specielt

geografisk mindre overbelægning ja nogle steder måske men

ikke rigtig regne med de tal vi har fået rettidig kræftbehandling

eller læger man er startet så småt i kræftbehandlingen

may britt kattrup og brigitte klintskov jerkel forslag til

at regionerne på flere parametre har leveret en god indsats på sundhedsområdet herunder samling af specialiserede sygehusfunktioner etablering af en ny sygehusstruktur overholdelse af budgetterne og levering af produktivitetsstigninger folketinget konstaterer at der fortsat er uacceptable geografiske forskelle mellem regionerne blandt andet inden for overholdelse af udredningsretten og behandling af kræftpatienter og mennesker med psykiske lidelser regionerne har dermed ikke levet op til målsætningen om at levere ensartet høj kvalitet i hele landet folketinget kræver at regionerne lever op til deres populationsansvar og sikrer samme høje kvalitet og sammenhængende

folketinget pålægger derfor regeringen at vurdere om regionernes varetagelse af sundhedsområdet er tilfredsstillende på baggrund af de nationale mål for sundhedsvæsenet venstres syv krav til regionerne fra to tusind og femten er afspejlet i disse mål folketinget imødeser i den forbindelse statusrapport om de nationale mål og afrapportering af styringseftersynet

jeg gør igen opmærksom på at eventuel afstemning om vedtagelse udsættes til

som jo egentlig langt hen ad vejen også har en ros med til den struktur man har med de fem regioner i dag

negativt på nær lige den første strofe som var en ros til personalet derfor vil jeg spørge

anser dansk folkeparti det for at være en kompliceret opgave

er det første spørgsmål

hvis dansk folkeparti stadig går ind for den totale nedlæggelse af

en sygehusstruktur det er taget direkte fra min tale der også afspejler sig

i forhold til hvad vi vil have i stedet for

de ved faktisk ikke ret meget om hvad der foregår i sygehusvæsenet det

der er vigtigt for os er at sundhedsministeren er den der sidder

bordenden vi har

for patientsikkerhed og andre styrelser

ny hospitalsstyrelse

pålægger sundhedsministeren opgaver nok her fra folketingets side

til fuld tilfredshed for alle i danmark og have fuldstændig styr på den geografiske forskellighed den geografiske ulighed der synes vi i socialdemokratiet og der tror vi på at dem der er demokratisk valgt i region sjælland eller i region nordjylland har bedst styr

den befolkning som bor lige omkring regionsrådsmedlemmerne et andet spørgsmål til ordføreren er den geografiske ulighed

dansk folkeparti har med sig af redskaber til at en sundhedsminister skulle kunne gribe den anderledes hvor skal forskellen være er der andre redskaber og et meget konkret spørgsmål anser

dansk folkeparti de folkevalgte regionsrådspolitikere for at være uansvarlige og inkompetente politikere

sådan lyder det jo dansk folkeparti synes ikke det

jeg mener noget andet end det jeg siger

hvis man går ud og spørger borgeren hvor mange af deres regionspolitikere de kender

der ikke ret meget de kan gøre de sidder der ja de får nogle sager på bordet men de er også afhængige af

på christiansborg så de får

der er for skæv jeg tror på at en sundhedsminister kigger på hele danmark

for eksempel taler om at rykke arbejdspladser ud fra hovedstaden

været ensidigt for man har puttet alt ind et sted

stået og raset imod to procentsproduktivitetskravet som jo er og bliver en besparelse i regionerne jeg tænker om ordføreren mener at regionerne er kompenseret for de stigende udgifter til flere

eller mener ordføreren måske også at det her er en økonomisk udfordring

tidspunkt også ude at tale med regionsformændene og

to procentsproduktivitetskravet væk

har den her regering sammen dansk folkeparti sat nogle flere penge af end den tidligere røde regering

møller mortensen at regionerne ikke kan gøre ret meget at

og at de ikke har ret meget råderum

at give regionerne friere hænder og større råderum til at løse de lokale udfordringer

ikke bare om ressourcer men gælder om hvordan man kan strukturere det

vilkår så man kan ændre noget af det

vores sundhedsvæsen er en utrolig væsentlig brik i det at drive en velfærdsstat en velfærdsstat hvor der skal være fri og lige adgang for alle i vores sundhedsvæsen en velfærdsstat

når sundhed kommer på dagsordenen og borgerne bliver spurgt

ud som det allervigtigste punkt for alle

en geografisk dækning et sundhedsvæsen hvor ingen borgere og patienter kan fejle noget forkert eller fejle noget forkert på et forkert tidspunkt et sundhedsvæsen som giver reel sikkerhed og giver reel tryghed til hele befolkningen uanset bosted økonomi

det tror jeg det tror vi som socialdemokrater og derfor er det her et utrolig vigtigt punkt at forsvare

jeg føler at al den diskussion og det der er baggrunden for at stille forespørgslen her i dag er at der er nogle der truer konstruktionen stabiliteten det vi kender det vi tror på det der fungerer rigtig godt

dansk folkepartis ordfører slår fast at

det sundhedsfaglige personale gør det rigtig godt det kan jeg kun bakke op

den samfundsmodel og den struktur som er et særkende for danmark vi skal have tryghed om velfærden og vi har et rigtig godt sundhedsvæsen jeg er meget enig med ministeren

når vi bliver placeret på en tredjeplads blandt de europæiske lande i forhold til hvordan vores sundhedsvæsen

og derfor jeg slet ikke forstå de partier her i folketinget der synes at vi skal have en anden konstruktion det er dansk folkeparti det er liberal alliance

konservative folkeparti som har tonet rent ud i årevis at de hellere ønsker at

hælen end tåen af den konstruktion

vi har med de fem regioner jeg forstår det ikke

da helt enig i at der stadig væk er kampe der skal tages ude i regionerne for at gøre tingene endnu bedre og jeg synes da målet skal være at danmark

fra at være det tredjebedste hvor vi har taget et tigerspring på seks point point i forhold til landene der er stadig væk en førsteplads at gå efter

risikerer et rigtig stort værditab for alle borgere og der vil jeg sige som socialdemokrat at jeg tror det vil gå værst ud over dem der står svagest i vores samfund vi skal naturligvis have regioner der lever op til målsætninger med en rigtig god drøftelse ind til folketinget vi skal have regioner der stadig væk understøttes økonomisk og den ene regering efter den anden har understøttet sundhedsvæsenet i den ene økonomiaftale og den ene finanslov efter den anden

højt prioriteret område vi skal da naturligvis have en bedre styring og det var en lykke for socialdemokratiet at vi fik fjernet to procentsproduktivitetskravet efter at vi havde en regering der blev presset rigtig meget af et flertal her i folketinget vi ønsker som socialdemokrater at regionerne

på forebyggelse og sygdomsreduktion sygdom gør borgere ufrie og forringer livskvaliteten derfor skal vi fortsætte med at videreudvikle regionerne og vi skal naturligvis kigge på strukturer men jeg fatter ikke hvorfor nogle vil kigge på strukturer uden at have tænkt på hvilket alternativ der er til den model vi har i dag dem der taler om yderligere centralisering og at give al magten til en sundhedsminister som har nok at gøre og som da ikke skal spekulere i hvordan ambulanceberedskabet skal være i region sjælland eller i region nordjylland på det konkrete niveau og dem der taler for en yderligere privatisering jeg synes der er gode takter jeg synes der er noget at bygge videre på

synes rent faktisk at vi har et fantastisk godt udgangspunkt jeg glæder mig over den her debat der er bare for lidt tid på talerstolen når man har fået ordet jeg har ikke mere tid men jeg skal læse

tekst som socialdemokratiet socialistisk folkeparti alternativet og det radikale venstre står bag og

har leveret en god indsats på sundhedsområdet herunder samling af specialiserede sygehusfunktioner etablering af en ny sygehusstruktur overholdelse af budgetterne stigende behandlingskvalitet og historisk lav ventetid folketinget bemærker at danmarks sundhedsvæsen for nylig blev kåret som det tredjebedste i europa og

ingen sammenlignelige lande har en organisering af deres sundhedsvæsen der giver mindre geografiske forskelle end regionerne i danmark leverer folketinget konstaterer dog at der er for store geografiske forskelle mellem regionerne blandt andet inden for overholdelse af udredningsretten og behandling af kræftpatienter og mennesker med psykiske lidelser folketinget pålægger på den baggrund regeringen at igangsætte en dialog med regionerne om en bedre og mere ensartet opfyldelse af de nationale mål for

og danske regioner folketinget imødeser i den forbindelse statusrapport om de nationale mål og afrapportering af styringseftersynet af sundhedsvæsenet

foråret to tusind og atten

møller mortensen selv fra nordjylland et af de steder som er i bekneb med læger speciallæger der lange ventetider og så videre der kan remses mange uhensigtsmæssigheder

at de danske regioner i fællesskab har gjort nok for at løfte de regioner som har det svært

den ulighed og den forskellighed der er mit motto i sundhedspolitik og politik i det hele taget er at danmark ganske enkelt

det er jo ikke ordføreren ubekendt at vi har haft mange diskussioner

region sjælland og region nordjylland som de to absolut mindste regioner og de mest udsatte i forhold til fastholdelse og rekruttering

vi har normalt en meget stor enighed om at det er fuldstændig urealistisk at tro på at vi kan få de to mindste regioner til at komme op på

niveau med de tre andre uden at der gøres en særlig indsats jeg synes regionerne har grebet bolden det har de gjort i forhold til speciallægeansættelser på sygehuse her er det rigtig godt at vi har regionerne der arbejder i deres platform og så skal de stå til ansvar over for regeringen over for ministeren

derfor tror jeg at konstruktionen med de fem regioner med det lokale nære geografiske kendskab det nære kendskab til udfordringerne med fastholdelse og rekruttering af det sundhedsfaglige personale er

de geografiske udfordringer og det med at de yderste provinser altid har de største udfordringer

fra danmark det kendes fra hele verden når vi går ned

et af verdens bedste sundhedsvæsener det kunne jo

er det det vi skal måle os på

det er ikke lang tid siden der blev lavet en undersøgelse som vi også fik forelagt

på nogle diagnoser lå vi helt nede

uruguay eller andre lande og var dårlige

i toppen

det viser sig at det er fordi de andre ikke har gjort noget

og største parti her i danmark kunne stå sammen om den her vigtige dagsorden

det kan vi jo langt hen ad vejen i forhold til at opsætte målene

den struktur som vi synes er god men som naturligvis skal videreudvikles men den skal også forsvares jeg mener det har skadet vores regioners omdømme og også deres handlekraft og deres attraktion som et sted

folk gerne vil vælges til som politikere

har hængt over hovedet på dem fordi herre lars løkke rasmussen opsatte syv krav som var ultimative for at de skulle overleve og der ikke skulle findes en anden struktur

nej vi skal måle på reelle kvalitetsmål for borgerne

det lokale sundhedsvæsen fylder rigtig meget i langt de flestes tilfælde

tager overskrifter det vælter vores regionale tv to stationers program om aftenen hvis der bliver ansat

én børnepsykiater eller én voksenpsykiater

er ikke tilfredsstillende det skal vi gøre noget

vi har i dag og det er vi jo nok heller ikke i tvivl om

godt tænke mig at spørge ordføreren om han mener

den struktur vi har altså når ordføreren har en problematik og gerne vil gå et eller andet sted hen så er ordføreren ikke tvivl om hvor

kan udskrive skat så det er også meget klart hvilken ramme de har at handle

jeg tilfreds med med ansvars og opgavefordelingen som den er jeg vil sige at

have haft en bedre evaluering af kommunalreformen der synes jeg

der også godt være ting der er uhensigtsmæssige jeg vedkender mig at den sidste finanslov

flyttet nogle ting fra kommuner over til regioner det er dybt fornuftigt og det er den måde

derfor ville jeg ønske at dansk folkeparti og socialdemokratiet i højere grad kunne gå sammen om at finde ud af hvor

i ansvars og opgavefordelingen ikke er fornuftige fordi det er lige

i hvert fald sådan som det står nu næsten kan have

jeg vil række hånden ud og sige lad os dog konstruktivt prøve at kigge på

som kan påkalde sig en opmærksomhed

vi får den tilkendegivelse at det er regionernes ansvar og det må de

ordføreren ikke at man nogle gange mangler at et ansvar for

syntes at skiftende sundhedsministre bare hugger nedad og

sig ansvaret men lige nøjagtig det synes jeg jo ikke er regionernes problem det synes jeg er skiftende sundhedsministres problem og ansvarsfraskrivelse

jeg synes faktisk at regionerne bærer deres ansvar vi kunne måske

en gang om året hvor vi mødes og diskuterer væsentlige dagsordener

vi vi vedtog jo et fælles vedtagelse men må også erkende

med til at vi har de her lange ventelister i dag

og til det sidste spørgsmål her skal jeg jo sige at økonomi betyder noget altså jeg har

regionsrådsformænd og regionsrådspolitikere fra skiftende partier

nok er spændt for nogle meget snævre budgetter i forhold til de store opgaver de har og her skal alle partier

inklusive dansk folkeparti bære et ansvar for om man giver skattelettelser eller man bruger pengene på et forbedret sundhedsvæsen og der må man jo så mærke

sin egen samvittighed hvor man står henne i i det spil

det her med høreomsorgen jo også er sted hvor dansk folkeparti og socialdemokratiet

i en fælles kamp for det er helt klart urimeligt men her skal vi også kigge på

stor geografisk forskellighed det er rigtig svært at skaffe de speciallæger jeg ser hvordan regionerne

opretter klinikker ude i de yderste hjørner af regionerne og prøver at gøre det attraktivt og skabe tilbud derude vi er politisk enige om

den private og den offentlige kapacitet

netop tog fra overførselsindkomster og andet og hvis man sammenligner med den lille skatteaftale der er indgået nu så tror jeg at direktøren

ventelisterne har vi altså en fælles udfordring i forhold til høreomsorgen og derfor

også følger op på den del så vi kan skabe handling i fællesskab for to år er

igennem den seneste opgørelse er kommet fra de fem regioner hvor man både ser den nationale indikator og så ser alle fem regioner

er et faktum men der er nogle terapiområder nogle kliniske områder

læger bare er stor og det er den

det radikale venstre og alternativet

vi også fuldstændig i venstre det er jo derfor vi har løftet sundhedsvæsenet med fire

for det betyder noget hvor mange midler der er til rådighed

af at overvære en debat hvor den socialdemokratiske ordfører

og region sjælland er særlig udfordret jeg hørte også ordføreren

hvor kurverne bare er gået den rigtige vej

nogle regionale forskelle der virkelig er til at tage og føle på og det er

som giver reel tryghed og sikkerhed for borgerne uanset hvor man bor henne i danmark skal være stærkt og det er vi villige til at investere i vi har fra socialdemokratisk side understøttet øremærkede midler på det her område mange gange

fordi det her er reel sikkerhed det er reel tryghed

vil godt være bramfri her på talerstolen også og sige at

at kigge på om der er nogle særlige ting vi kan gøre for region sjælland for at region sjælland hurtigere kan komme op

linje med de andre fire regioner den region jeg kommer fra som er den mindste er sårbar på nogle punkter men på andre punkter ikke sårbar

fået en lægeskole vi har et universitetshospital det ligger lige midt i regionen alle elleve kommuner støtter den konstruktion region sjælland er udfordret så svaret til

jeg sætter ikke beløb på her men tag det dog fra venstres side fra regeringens side som et udgangspunkt for

andet livstruende det ville give reel tryghed og sikkerhed

og stille nogle krav op det kan være kilometerkrav i forhold til et akutsygehus

de borgere der bor længst væk

venstre værsgo

varetagelse af sundhedsområdet

det betyder at vi sætter spørgsmålstegn ved det etablerede

tænk bare på brexit eller valget af donald trump til præsident i usa

sundhedsministerens suspendering af to procentskravet og det iværksatte styringseftersyn af hele sundhedsområdet og ikke mindst vores fælles model for det risikobaserede tilsyn

en ny retning for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen

og sikre en bedre og mere sammenhængende hverdag for morgendagens patienter og personale

få mest sundhed for pengene

afgørende men uanset hvad vi vælger

social ulighed på sundhedsområdet

struktur vi har i danmark hvor stat kommuner og regioner på forskellig vis løser forebyggelses og behandlingsopgaver

og alligevel kompleks struktur alt for ofte oplever vi at patienter falder ned mellem to stole

vores fem regioner er helt centrale for opgaveløsningen i vores sundhedsvæsen tilbage i to tusind og femten lancerede vi i venstre syv pejlemærker for regionerne pejlemærkerne blev lanceret op til folketingsvalget vi fulgte dem

ved at omsætte dem til otte nationale mål som blev indført i to tusind og seksten

at sundhedsvæsenets aktører arbejder i én retning og at vi med målresultaterne langt mere præcist bliver i stand til at identificere udfordringer målene skal bidrage til at de kendte aktører arbejder med udgangspunkt i et fælles sigte

den første årlige statusrapport for to tusind og sytten viser

af de punkter der er målt på

mindst lige så vigtigt er at rapporten viser at de nationale mål bliver brugt i den daglige ledelse flere steder er målene lokalt forankrede helt ude på sygehusafdelinger og i de specifikke tilbud man har ude i kommunerne det tør jeg godt kalde en succes betyder det så

nej for vi støder stadig på udfordringer i det danske sundhedsvæsen jeg bliver forarget når jeg kan læse at kræftpatienter i region hovedstaden syltes

i gennemsnit må vente i otte måneder i region nordjylland på at komme til en psykiater mens det for bornholmere

for børn og unge i region syddanmark

mig at man i regionerne for så vidt angår den geografiske ulighed endnu har et stykke arbejde at gøre og der må ikke være så store regionale forskelle at det reelt er postnummeret der er styrende for patienternes behandlingstilbud uanset om man bor på

skal man kunne forvente samme behandling og behandlings og udredningskadence i venstre har vi en ambition om et sundhedsvæsen i verdensklasse

rigtig glad da jeg forleden kunne læse at vi er på en europæisk tredjeplads kun overgået af sundhedsvæsenerne i holland og schweiz

i danskernes sundhedsvæsen siden valget i to tusind og femten har vi løftet sundhedsvæsenet

med en ny kræftplan

en fødselspakke en handlingsplan for den ældre medicinske patient nye patientrettigheder og behandlingsgaranti for de danske patienter for nu blot at nævne nogle få af de initiativer vi har igangsat jeg er ikke i tvivl om at vi er godt

den geografiske ulighed

det betyder jo ikke at vi skal bryde med det hele men det betyder

skal stille skarpt på nye udfordringer og være villige til at finde nye løsningsmodeller hvor vi fortsat har fokus på hvad der giver værdi for patienten venstre kan støtte det til vedtagelse som dansk folkepartis ordfører læste op og jeg skal hilse fra det konservative folkeparti og sige at det kan de også

er godt på vej og at de skal løfte sig det sidste stykke for det er i mine ører

herre lars løkke rasmussen komme med ultimative krav

ellers ville man sætte noget andet i stedet for regionerne

venstre tidligere har italesat er væk i forhold til at konstruktionen ikke tænkes at skulle skiftes

forskellige udgangspunkter i de fem regioner

i en ellers god debat det som

er at stille krav

set gjort på patienternes vegne vi har stillet krav

i verdensklasse vi vil have at patienterne bliver behandlet til tiden at de bliver udredt

til den hovedaktør som der er i det danske sundhedsvæsen nemlig regionerne

og det handler om at patienternes perspektiv

det sidste lille stykke og uanset hvilken struktur

én chance mere for at bevise at de er stand til at løfte kvaliteten i vores sundhedsvæsen

dansk sundhedsbehandling til et nyt niveau i verdensklasse så må andre påtage sig den opgave

en kniv for struben er en trussel på livet så ved jeg simpelt hen ikke hvordan man skal tolke retorikken

åbenbart helt anderledes end vi gør i socialdemokratiet

fokus på demens kroniske sygdomme jeg behøver ikke at læse

patienter skal tages vare på

venstre har en ambition om at vi skal have et sundhedsvæsen i verdensklasse

har modet til at gå forrest og stille krav til hovedaktørerne

til den region vi er i lige nu region hovedstaden

som har nogle konsekvenser for brugerne jeg kan blot nævne atten tretten der tænker jeg er det

region hovedstadens borgere som

andre regioner vi kan nævne

gjorde at man startede med at fyre lægesekretærer så lægerne skulle have

færre patienter og derved skal regionen så også bruge endnu flere læger til skade for nogle af de andre regioner der venter

af de store ting der har været for nylig som gør at at der bliver en utrolig stor skævvridning

næsten ligesom kommunerne man kunne godt lave en lille sammenligning jo også i vid udstrækning mulighed for at tilrettelægge indsatser tage initiativer som ikke nødvendigvis er en del af et landsdækkende initiativ

det smukke ved den måde vi har organiseret både kommuner og regioner på men samtidig er det jo også akilleshælen når ordføreren her fra dansk folkeparti nævner lige præcis sundhedsplatformen og atten tretten tror jeg da at det er åbenlyst for enhver

fra venstres side adresseret de udfordringer til ledelsen i region hovedstaden

formand som skal gå forrest tage ansvar og naturligvis også sikre at

jo usandt

er også derfor vi siger at vi mener at vi skal have en ensartethed

og man lægger sygehuse og læger så det er vigtigt for

vi mangler

det ville da have været strålende hvis

et yderligere pres på dem men hvis venstres holdning er at

er sådan ude i virkelighedens verden

men det er også samtidig en

er vigtigt for mig er jo lige præcis at man ude i regionerne tager det ansvar på sig

og får løst de åbenlyse

lokalt forankret styring af sundhedsområdet vi mener ikke at man skal overlade vores sundhedsvæsen alene til staten eller til udpegede bestyrelser bestående af professionelle som befolkningen ikke har stemt på

der er væsentlige geografiske hensyn at tage i forhold til planlægningen af vores sundhedsvæsen og det er vigtigt at der er et lokalt og regionalt kendskab med i de beslutninger og så er det meget vigtigt at der er et demokratisk mandat

de er absolut mest optaget af når det gælder politik

at man ikke også havde en demokratisk indflydelse på dem der sidder og planlægger vores sundhedsvæsen

er nogle helt andre ting vi skal gøre for at sikre et bedre sundhedsvæsen

at der eksisterer problemer i vores sundhedsvæsen

der er udfordringer med ulighed både geografisk men i høj grad også socialt der er masser af områder som vi ikke løfter godt nok i dag så spørgsmålet er hvad gør vi ved det

der er sket en centralisering af vores sundhedsvæsen og de beslutninger der træffes omkring det der er sket en magtkoncentration og i mange henseender træffes beslutninger som vedrører dagligdagen ude på sygehusene ude på afdelingerne

dem der praktiserer og de borgere det berører så der er ingen tvivl om at der også når det gælder demokratiet er rigtig meget at gøre

vi var ikke med til at opfinde den konstruktion vi har omkring regionerne i dag

for at tage initiativer selv så vi så

og at den indflydelse matchede de forventninger der er til regionerne

må sidde med store pengekasser som de ikke må bruge selv om de faktisk havde ønske om eksempelvis at bygge køkkener på nogle af de nye supersygehuse eller på anden måde at udvide men det styres meget stramt hvordan man må bruge de penge man rent faktisk har i regionerne

har løftet de opgaver som de

stor centralisering og specialisering af vores sundhedsvæsen

nogle af de ting synes jeg har været rigtig fornuftige mens er andre områder hvor vi synes det er gået alt alt for vidt det gælder for eksempel det enøjede fokus på produktivitet og aktivitet

på områder hvor vi synes at centraliseringen af vores sundhedsvæsen er gået alt alt for vidt det gælder for eksempel på fødeområdet og på organiseringen af vores akutte område hvor jeg synes der mangler nærhed

når nu der har været så voldsom en centralisering af vores sygehuse det er slet ikke udbygget i tilstrækkeligt omfang så der kommer vi

det medicinske område som er hårdt belastet

usædvanligt at man indlægger ældre mennesker på gangene vi har et dårligt arbejdsmiljø i nogle dele af vores sundhedsvæsen og vi har en psykiatri som er stærkt underprioriteret

er de problemer jo udtryk for flere ting

et spørgsmål om strukturen omkring regionerne og det er det væsentlige i den her sammenhæng jeg synes er et udtryk for at der er tale om komplekse problemstillinger som er vanskelige

og det har været operationer som har været hovedfokus

sygehusene indtil videre er det en diskussion som er pakket ind i nogle lukkede rum hvor folketinget ikke

lavet analyser vi ikke har kendskab til

jeg at sige at det jeg synes er rigtig vigtigt

fremtidig styring af sygehusene er at vi styrer mindre

der overstyres fra statens side og diskussionen om

muligheden for at regionerne selv kunne få en indflydelse på tilrettelæggelsen væk på det her område

noget der kunne være en retning for hvordan vi skulle styre i fremtiden

herunder samling af specialiserede sygehusfunktioner etablering af en ny sygehusstruktur

stigende behandlingskvalitet og historisk lav ventetid folketinget bemærker at den økonomiske styring med sygehusområdet som skiftende regeringer har stået for har været medvirkende til at der mangler ressourcer så for eksempel patienter bliver indlagt på gangene og arbejdsmiljøet på mange sygehuse er belastet

giver mere spillerum til regionerne sygehusene skal ikke underlægges nye produktivitets eller effektivitetskrav fra staten i stedet skal det sikres at regionerne har en økonomisk ramme til sygehusene som gør det muligt at følge med den demografiske udvikling og nye behandlingsmuligheder regeringen skal desuden understøtte at regionerne i højere grad arbejder med forebyggelse

ærlige budskaber resten af dagen så jeg vil lægge ud med at sige at

i liberal alliance har vi jo længe ment

selv om der heldigvis har været flere gode resultater og sundhedspersonalet gør en stor indsats

en række dårlige beslutninger og vi mener at regionerne ikke tilfører den værdi som man godt kunne tænke sig vi mener at det grundlæggende er et problem at vi på christiansborg komplet dikterer økonomien for regionerne imens nogle andre politikere så må tage ansvaret for udførelsen det skaber en situation hvor bolden placeres imellem to stole hvor regionerne til hver en tid kan brokke sig over at de ikke får penge nok uafhængigt af hvordan økonomien rent faktisk ser ud og hvor vi herinde kan kritisere en række driftsbeslutninger

er driften effektiv nok er kvaliteten høj nok er forholdene for patienter og personale gode nok og kan vi få en geografisk lighed i sundhedsvæsenet disse forhold må man selvfølgelig grundigt evaluere inden man træffer en meget vidtrækkende beslutning om organisering af det danske sundhedsvæsen

vores indstilling er at problemerne er for store til at kunne løses i den nuværende organisationsform men når man nu har stillet en række mål op bør vi se på hvor langt regionerne rent faktisk er kommet

det jo kun glædeligt liberal alliance støtter den tekst som er læst op af fru liselott blixt fra dansk folkeparti

det er for en værdi ordføreren

vi har stadig væk problemer med ventetid

vi har stadig væk store problemer med lighed i sundhedsvæsenet vi har stadig væk problemer med kræftpatienter som skal behandles til tiden vi har stadig væk problemer med overbelægning som skulle reduceres så er der indført patientansvarlige læger

fokus på demens og kroniske sygdomme der er også kommet større fokus på det man kunne så

eksempler på

har nogle værdier som ikke er blevet tilført i den grad som vi

ordføreren ikke bekræfte at et meget bredt politisk flertal har truffet de her innovative udviklende nye tiltag og er det ikke også et af kravene man stiller til regionerne er det ikke også et af målene at man hele tiden driver fremefter kan ordføreren ikke også

bekræfte at ventetider og overbelægning hænger sammen med både hvilken økonomi man har stillet til rådighed og i hvilket omfang det er muligt at rekruttere og fastholde det sundhedsfaglige personale

vi har haft en meget bred debat her i dag som har illustreret at det kattensparkemig er de udfordringer regionerne har

i høj grad det der giver den geografiske ulighed

en kæmpe indsats men lige præcis de problemer som

flemming møller mortensen adresserer hænger netop sammen med de ting som jeg også sagde i min ordførertale og som er problemet med den her konstruktion

bestemmer de økonomiske rammer de bliver aftalt sammen med regionerne men de bliver dikteret herindefra så vi siger at der er så og så mange penge

vi kan hele tiden herinde sidde og sige

og vi kan hele tiden brokke os over at resultaterne

at sætte emnet om regionernes varetagelse af sundhedsvæsenet til debat nogle af de ting der har været sagt de seneste par år har handlet om de udfordringer som regionerne har jeg citerer området har ikke fået det bedre og er et af de områder der er mere udfordret efter regionsdannelsen da opgaver som botilbud distriktspsykiatri med mere er havnet i kommuner hvor de måske ikke skulle være havnet bedre sammenhæng har det ikke skabt citat slut det har

en anden førende sundhedsøkonom jes

har udtalt citat psykiatrien er blevet mindre prioriteret end somatikken kan vi se

er der faktisk sket et fald i psykiatrien citat slut der er ingen tvivl om at vi har udfordringer i regionerne også når det kommer til brug af tvang i psykiatrien hvor det ikke går helt så hurtigt som forventet med at nedbringe brugen af det samtidig er der for store regionale forskelle men når det er sagt mener vi at regionerne overordnet set leverer en god indsats ikke mindst set i lyset af to

leveret en god indsats herunder samling af specialiserede sygehusfunktioner etablering af en ny sygehusstruktur overholdelse af budgetter stigende behandlingskvalitet og historisk lav ventetid den seneste status fra december to tusind og sytten viser at sundhedsvæsenet fortsætter den positive udvikling med fremgang på nitten ud af en og tredive indikatorer regionerne udgør et vigtigt demokratisk organ vi tror på at det er fornuftigt at beslutningerne træffes så tæt på borgerne som muligt regionsrådene har et lokalkendskab som gør det muligt at tilpasse løsningerne til de lokale forhold alternativet tror heller ikke ligesom fagfolk og andre sundhedsaktører på at en statslig styringsmodel vil kunne gøre det markant bedre det vil blive en voldsom centralisering som kan ende med et alt for stift system det britiske sundhedsvæsen har store problemer

det norske bruger markant flere penge end danmark på sundhed og dertil kommer at den centrale styring har medført et kæmpemæssigt bureaukrati fordi forsøg på ensartet kvalitet og service har givet en enormt ressourcekrævende detailregulering vi har en opgave med at få formidlet hvad regionernes opgave er mange danskere ved desværre ikke hvad regionerne laver og det skyldes nok til dels at medierne ikke finder det særlig interessant og overvejende skriver negative historier så overordnet set er vi tilfredse regionerne løser en kæmpe opgave og vi er klar over at der er udfordringer

fravær i radikale venstre er vi glade for regionerne vi mener det er godt og sundt

have et folkevalgt organ til at styre sundhedsvæsenet

en lang række områder hvor de har leveret en god indsats ventetiden er faldet flere patienter føler sig inddraget i deres behandlingsforløb flere overlever kræft end tidligere vi vil også gerne minde om at

her fra christiansborg stiller vi løbende krav om nye ændringer behandlingsgarantier

nye kræftpakker nye kræftplaner behandlingsansvarlige læger en ny plan for et sammenhængende sammenhængende sundhedsvæsen og alt mulig andet det skal regionerne have tid til

der er naturligvis også udfordringer nogle patienter har

behandlingsforløb og de oplever desværre nogle gange udfordringer i forhold til overgangen fra regionen

der for den enkelte opfattes sammenhængende bedre behandling og sundhed for patienterne er i fokus for alle partier og i radikale venstre mener vi at regionerne på nuværende tidspunkt er den bedste garant for at sikre opgaveløsningen på sundhedsområdet regionerne har et stort ansvar

og det er det de skal bruge deres tid på og ikke bruge kræfter på at berettige deres eksistens vi kan selvfølgelig støtte

som er fremført af den socialdemokratiske ordfører der er set med sfs øjne ingen tvivl om at regionerne har løst endog meget store og udfordrende opgaver på meget vanskelige betingelser

meget kort årrække vi har glædet os over at der endelig var opbakning til at fjerne to procentsproduktivitetskravet men vi er også bevidste om at der stadig ikke er taget højde for den økonomiske kompensation når regionerne eksempelvis er presset af både nye behandlingsformer og ny medicin

store forskelle på forskellige landsdele som også forudsætter forskellige indsatser fra den ene ende af landet til den anden særlige misbrugsproblemer i en enkelt del af landet forudsætter eksempelvis en særlig indsats som ikke nødvendigvis skal igangsættes i andre dele af landet det lokale demokrati er derfor fortsat vigtigt for ligeværdigheden i sundhed mens regeringen og folketinget til gengæld har ansvaret for at sikre de nødvendige rammer vi skriver nu februar to tusind og atten og jeg vil især fremhæve den sidste sætning i forslaget til vedtagelse

folketinget imødeser i den forbindelse statusrapport om de nationale mål og afrapportering af styringseftersynet af sundhedsvæsenet til foråret to tusind og atten det er nemlig mit håb at begge dele kan give anledning til en kvalificeret debat om hvordan vi også i fremtiden sikrer regionerne de bedste betingelser for at varetage ansvaret for et godt og meget gerne bedre

jeg ikke gentage jeg føler mig egentlig bare

kaldet til at sige at jeg synes det er sådan ret symptomatisk for den debat

den skal man slet slet

omkalfatre hele det danske sundhedsvæsen og

er sådan set at vi skal lave det bedste sundhedsvæsen for patienterne vi skal sikre nogle ordentlige forhold for vores medarbejdere i vores sundhedsvæsen

det nye styringssystem som vi sidder og udvikler og som der jo også kommer input til fra mange

aktører der sidder og laver analyser der kan bruges i arbejdet så skal vi da

vi skal da turde som sundhedspolitikere at sige at den geografiske ulighed der er

vi selvfølgelig også både politisk i forhold til initiativer vi tager og styringsmæssigt skal kunne følge det

også en dialog med folketingets partier ikke mindst dansk folkeparti som følge af den aftale vi lavede i efteråret

kigge på hvordan vi sikrer et endnu bedre dansk sundhedsvæsen et sundhedsvæsen der er

og som sikrer nogle ordentlige arbejdsvilkår for vores medarbejdere

det har været sådan ret tydeligt at der er forskellige synspunkter

kan forvente af vores sundhedsvæsen og det er måske måske så der hvor der er nogle forskelle i forhold til hvor meget man så bare skal sige at

fordi vi har regioner eller vi har et decentralt ansvar at borgerne i den ene region eller den anden region skal acceptere mindre end man skal i andre regioner jeg synes vi skal have ambitioner for vores sundhedsvæsen og jeg synes vi skal have

en klar ambition om at gøre op med den geografiske ulighed vi ser

med til at forsvare det der er rigtig godt og den måde vi bedst forsvarer

er ved hele tiden at evaluere og lave justeringer der hvor behovet er lad os samles om

var jo ude i forbindelse med valgkampen femten at sige at der altså de her ting som skulle opfyldes hvis ellers vi skulle holde fast i strukturen nu siger ministeren så at de syv punkter venstre dengang lavede

afløst af otte nationale mål som

socialdemokratiet tog initiativ til at fjerne den danske kvalitetsmodel

som dem der ville tage ansvar for vores land og stå i spidsen for en regering mit spørgsmål til ministeren

det venstres og regeringens holdning der her gives udtryk for for så er det et skifte fra det der også har været årsagen til at dansk folkeparti har

baggrund i netop de syv punkter som jeg

holdning til regionernes overlevelse end

konservative folkeparti og dansk folkeparti

vi sagde at vi ikke vil bevare regionerne for enhver pris det kommer an på om de kan levere resultater for patienterne vi opstillede de syv krav som nu er omformuleret til de otte nationale mål med underindikatorerne hvor vi kan se at det heldigvis går fremad på nogle punkter men hvor det jo også

enhedslistens ordfører nævner psykiatrien som et af de punkter hvor der er behov for udvikling det nævnte jeg også selv i min indledende tale så der skal

set også den debat vi skal tage i med det styringseftersyn vi har har vi da

sikret en ordentlig sammenhæng i behandlingen prioriteret forebyggelsen og den indsats bedre

for patienterne og hvorfor er det nødvendigt at lave en genoptræningsgaranti for egentlig at sikre at patienterne får den genoptræning som de har

genoptræningsplan når de bliver udskrevet

at sige at vi ikke bare kan sidde og vente for det går ud over patienter hver dag derfor forventer vi mere og derfor kæmper vi hver dag for at udvikle vores sundhedsvæsen til at blive endnu stærkere og endnu bedre

så lad dog endelig venstre blive i regeringen så længe vi skal have en borgerlig regering jeg har et par spørgsmål til ministeren fordi ministeren

adresserer et par udfordringer ministeren siger

lavet mere forebyggelse ministeren siger at der skal laves noget bedre og mere

genoptræning det sagde ministeren også i

sin første tale for mig at se

i kommunerne for mig at se ligger problemet i det ministeren siger at der nok bliver lavet genoptræningsplaner men

bliver fulgt op ude i kommunerne det er for mig at se også et primært kommunalt problem så er det ikke et par eksempler ministeren hiver

for sig ikke rigtig er den store regionale opgave men det er det vi arbejder med og som en kæmpe udfordring at få skabt sammenhæng mellem det regionale

her et par rigtig gode eksempler på at det er den kommunale opgaveløsning og

på de her punkter står svagere end den regionale er ministeren enig

kommuner der skal løfte en større del af ansvaret

også blevet sat i gang med at lave den nære kvalitetsplan som jo reelt set er specialeplanen for kommunerne og som skal sikre at

den situation vi har i dag hvor postnummeret nogle gange er afgørende for om du får den ene eller den anden type behandling og tilbud så vi får

på området det gælder også på genoptræningsområdet hvor vi nu også lovmæssigt her i salen skal skal behandle rettigheder på området

alle steder og at regionerne skal leve op til

kigge på hvad der skal være principperne for den fremtidige økonomiske styring ministeren sagde at der er

med har sådan lidt en fornemmelse af at det nok er folketinget der er mindst inddraget og ved mindst om hvad der foregår på det her område

mit spørgsmål til ministeren har ministeren

tænkt sig at inddrage folketinget i de drøftelser der handler om hvordan man i fremtiden vil styre sygehusene det kommer jo til at blive

sigtelinjer for hvad en fremtidig styringsmodel skal kunne den

vi har set at to procentskravet sådan set var effektivt til at få de ventelister

jo også på mange måder overlevet sin tid

vi kommer til at tage en drøftelse med regionerne i økonomiforhandlingerne ligesom

jo ligger i den forhandlingsmodel der er der er da også elementer

en anden inddragelse af aftalepartierne end af

dermed også lukket mere ind i

beslutningsprocesser og informationer end man måske gør hvis man som parti ikke tager ansvar og ikke er en del af en aftalekreds

rigtig mange partier her i folketinget som gerne vil være en del af en aftale om at afskaffe produktivitetskravet vi har jo ment

sådan som jeg hører ministeren

er ærgerligt hvis man baserer sig på den smallest mulige konstellation i folketinget så

set bare åbne op for at andre partier kan tiltræde den aftale

drøftelser på nogle områder det gælder både i forhold til finansloven hvor man så efterfølgende udmønter

med til foråret hvor vi jo i finansloven

med dansk folkeparti har afsat otte hundrede og fem og fyrre million kroner til at løfte det nære og sammenhængende sundhedsvæsen og netop styrke den indsats der både ligger ude i kommunerne men jo også i regionerne

med til at sikre at vi i langt højere grad sørger for

der ikke er så mange der oplever at de skal køre ind til et specialiseret sundhedsvæsen det siger jo sig selv at de penge som vi har afsat i finansloven

med det aftaleparti der har været med til at afsætte pengene det betyder jo ikke at der ikke også vil være en drøftelse med det brede folketing det kommer vi da til

giver det også en anden mulighed for at kunne påvirke udmøntningen efterfølgende

i lighed i sundhed social sundhed

statslige arbejdspladser ud måske ikke helt ud hvor vi ønsker det

flere borgere rykker fra storbyerne ud på landet fordi de nærmest bliver skubbet derud

der er på social indkomst til de områder hvor der er færrest læger langt til sygehusene

og sikret at man netop havde den her ensartethed eller

sig selv fastholde læger bruge dem til mange andre ting end hvad de måske

og også som trekløverregering har gjort hvad vi kunne for at understøtte både med udflytningen af statslige arbejdspladser men jo også

vi har lavet på sundhedsområdet om bedre lægedækning som i høj grad også skal tage højde for de geografiske forskelle der er jeg enig med ordføreren i

på nogle punkter kunne man jo godt tænke sig et stærkere samarbejde regionerne imellem det det kunne være på lægedækningen hvor de jo har lavet en aftale men hvor man da godt på en række områder kunne have ønsket sig en endnu større solidaritet

kunne bidrage til at dække nogle af de udfordringer vi har i sundhedsvæsenet i region sjælland

der måske er mindre end en times pendlingstid

hvis man kunne se nogle aftaler der er forpligtende på tværs af regionerne

som venstres ordfører også nævnte hvor jeg jo synes det er paradoksalt at når vi kigger på de patienter der selvvalgt venter for længe er seks og tredive ud af ni og fyrre

mere for at sige til patienterne nu skal vi hjælpe dig videre til vores gode kollegaer i aalborg i odense eller på skejby sådan

det man siger til dem det mener jeg

så tæt på og det er kompliceret

forsvaret eller

er en hellig plads som sundhedsminister

sundhedsstyrelsen der gik aktivt ind med et forpligtende

nationalt samarbejde på områderne for netop at undgå det vi nu ser og har fået bekræftet med den skærpede indberetning at der er et for dårligt samarbejde i forhold til

at sikre at hvis man ikke selv har kapacitet til at behandle sine

forpligtende samarbejder regionerne imellem sådan at det ikke er den enkelte patient der kommer til at vente for længe altså vi sætter patienten før systemet jeg har også tidligere takket

dfs ordfører for tiltroen til at alt ansvaret skulle ligge på sundhedsministerens skuldre

regionerne op på det driftsherreansvar som de har og den forpligtethed der så ligger i at de som den aktør der

er tæt på borgerne løfter opgaven og ja det kan da være frustrerende nogle gange men på den anden side synes jeg også at regionerne

har venstre med regionerne hvornår hvornår forventer

lever mere op til de otte mål er der nogen deadline eller er det bare noget der sådan

punkter hvor det heldigvis går fremad og i forhold til de otte mål og de underliggende indikatorer kan vi jo se på den seneste statusrapport at det

to tredjedele af områderne hvis man kigger på kræftbehandlingen i danmark

langt bedre end vi nogen sinde har gjort vi

vores nordiske nabolande efter at vi har ligget helt i bund vi har fået en overlevelse

under fem ud af ti der overlevede for nogle kræftformer prostatakræft har vi fået en fremgang i overlevelsen på fem og tredive procent og det er jo takket være kræftpakkerne det

være nogle af de initiativer som vi tog op gennem nullerne og som statsministeren og danske regioners formand bent hansen jo også blev hædret for af kræftens bekæmpelse i søndags på world

ikke er godt nok og det er jo den dialog jeg som sundhedsminister tager med danske regioner fordi

gik fra amter til regioner eller havde ministeren gerne set at de var længere fremme

overlevelse hvis man kan sige det sådan op til genovervejelse

den seneste statusrapport går det fremad

vi kan se på en række områder at regionerne har været med til at løse opgaven

psykiatrien i region midtjylland som vi

et et område hvor jeg synes det går særlig godt og det er ikke et område hvor jeg har særlig stor tålmodighed

hvor der skal løftes så det er derfor vi konkret går ind og kigger på

er forfriskende at vi får sat de her debatter i gang som

meget rart at høre hvor andre partier står

man ser nogle udfordringer og hvordan man tænker at løse dem i fremtiden

har fået ministeren og regeringspartierne med til at

få kigget på de krav der ligger at vi får kigget på de kvalitetsmål og det varer ikke længe så

derfor synes jeg vi har har opnået lidt ved

vi nu skal behandle vil pålægge regeringen i indeværende folketingsår at indføre regler om modregning i eftervederlag til borgmestre og regionsformænd svarende til reglerne for folketingsmedlemmer og ministre forslagsstillerne henviser blandt andet til at eftervederlaget til et forhenværende folketingsmedlem nedsættes med vederlag for andre politiske hverv og en række øvrige former for indtægter blandt andet al lønindkomst med videre forslagsstillerne henviser endvidere til at der gælder tilsvarende regler for ministre jeg vil indlede med at sige at regeringen

jeg oplyse at borgmestre og regionsrådsformænd for hvert påbegyndt hele år optjener ret til halvanden gang det sidst ydede månedlige vederlag i eftervederlag dog højst svarende til tolv gange det sidst ydede eftervederlag altså svarer det maksimale eftervederlag til borgmestre og

til en års vederlag

om en pligt regelsættet for eftervederlag til borgmestre og regionsrådsformænd adskiller sig

for det første er der forskellige regler for hvornår man kan få fuldt eftervederlag og for eftervederlagets maksimale størrelse en borgmester og en regionsrådsformand vil efter otte år have optjent fuld ret til eftervederlag

til sammenligning optjener et folketingsmedlem på fire år ret til eftervederlag svarende til to års grundvederlag for et folketingsmedlem ministre optjener på seks år ret til eftervederlag svarende til tre

efter de gældende regler ydes der ikke eftervederlag til fratrådte borgmestre og regionsrådsformænd hvis disse tiltræder som folketingsmedlem minister borgmester eller regionsrådsformand

sige i en anden kommune eller i regionsrådet i stedet for i kommunen og i kommunen i stedet for regionsrådet bare for fuldstændighedens skyld der sker ikke modregning i eller nedsættelse af eftervederlaget til en fratrådt borgmester eller regionsrådsformand hvis vedkommende samtidig oppebærer andre indtægter for folketingsmedlemmer og ministre sker der derimod modregning på forskellig vis også for andre indtægter end for varetagelsen af øvrige fuldtidspolitiske hverv som forslagsstillerne også henviser til for folketingsmedlemmer sker der ikke modregning i indtægter op til ethundrede og

ikke eftervederlagsordningen til borgmestre og regionsrådsformænd er således på flere punkter forskellig fra den eftervederlagsordning der gælder for både folketingsmedlemmer og ministre og den eftervederlagsordning der gælder for

sætte fokus på modregningsreglerne der skal gælde for eftervederlaget vælger forslagsstillerne altså et enkelt element af eftervederlagsordningen i stedet for at se på om man så laver en fuld ligestilling det er man måske bevidst om men der er i hvert fald

ting at være opmærksom på

tilbage i januar januar måned to tusind og seksten

til den samlede vederlæggelse af borgmestre regionsrådsformænd folketingsmedlemmer og ministre efterfølgende blev der

der samlede op på vederlagskommissionens anbefalinger det skete henholdsvis den niende maj og den tredje oktober to tusind og seksten da den daværende venstreregering indgik stemmeaftaler med socialdemokraterne det radikale venstre det konservative folkeparti og liberal alliance om ændring af fuldtidspolitikeres vederlæggelse aftalerne

ændringer i den samlede vederlæggelse af både borgmestre regionsrådsformænd

tusind og sytten ikke længere ydes eftervederlag til en fratrådt borgmester eller regionsrådsformand hvis denne bliver medlem af folketinget eller udnævnes til minister

regeringens synspunkt at der med indgåelse af de brede politiske aftaler forrige år om ændring af vederlæggelsen for fuldtidspolitikere er fundet en samlet løsning for borgmestre

beslutningsforslag ønsker enhedslisten og socialistisk folkeparti nu at se på om man alligevel skulle

et enkelt element nemlig eftervederlaget i forhold til de to nævnte grupper ændringerne for vederlæggelse af borgmestre og

og sytten og regeringen er ikke indstillet på allerede igen at se på et enkelt element af vederlæggelsen til de to grupper

for ministre og for folketingsmedlemmer fordi der var en bred tilslutning til at

på baggrund af den her malou aamund sag at man kunne gå ud

eller i to år som det tidligere var tilfældet derfor strammede man op og sagde at man allerede skulle modregnes

første år og modregnes fuldt ud fra det andet år når man gjorde det måtte

at man skulle bruge skatteydernes kroner til at betale et meget højt vederlag til nogle som sådan set

er mit spørgsmål egentlig bare hvis man mente det i det tilfælde hvorfor

dragsted og jeg har haft ved tidligere lejligheder det der er tilfældet her er

var der ikke mange partier der var indstillet på bare at tage eftervederlagskommissionens anbefalinger en til en

folketingets partier og prøve at se hvordan de kunne skabe et flertal for nogle fremtidige vederlæggelsesregler der lavede de et par aftaler med socialdemokratiet radikale venstre og de to

nuværende øvrige regeringspartier det konservative folkeparti og liberal alliance kunne det være sådan hvis herre pelle dragsted

været anderledes

hvis det havde været nogle andre grupper af partier der havde lavet aftalen det ved man heller ikke nu har vi lavet den aftale som er det var den der kunne samles flertal for og det er

så vidt jeg husker i den her aftale jeg må indrømme at

klar over den her forskel før de her sager rullede derudad lige før

men skal jeg forstå det her sådan at det var med åbne øjne at flertallet sagde vi skal have helt forskellige regler

og hvad der gælder for en borgmester eller er det

og en minister og dermed også mellem en minister og et regionsrådsmedlem og en borgmester så der er ligesom

det her på må jeg bare endnu en gang understrege også med henvisning til de problemer herre pelle dragsted selv tager op at det er frivilligt om man modtager så man kan sådan set

bare takke nej det der er lavet aftaler om er nogle samlede lønpakker for forskellige grupper dem kan man mene skal være anderledes det kan jeg også have nogle personlige meninger om dem tror jeg herre pelle dragsted kender

når vi kigger på eftervederlag jeg synes

at så mange mennesker bliver tvunget til

egen situation mere end hvad

vi som folkestyre kan være tjent med bare at lade stå på

de her regler er sket en forglemmelse

er ministeren ikke enig i at det ser ud som om vi bare glemte at sørge for at reglerne også kom til at omfatte borgmestre og regionsrådsformænd og kunne det ikke give anledning til at få ryddet op

sæt så skal være ens eller det kun er to af de tre regler der skal være ens

folkedomstolslignende måde men at man skal se på hvordan

for forskellige politikertyper altså om det er borgmestre regionsrådsformænd

har sagt okay det er sådan her vi ser det

det er sket i den her valgperiode og derfor er min indstilling at det ikke er noget vi umiddelbart gør mere ved i denne valgperiode

eftervederlaget til borgmestre og regionsrådsformænd svarende til reglerne for folketingsmedlemmer og ministre i to tusind og seksten

christiansborg har analyseret alle elementer i vederlæggelsen af borgmestre regionsformænd folketingsmedlemmer og ministre og som en opfølgning på vederlagskommissionens rapport blev der så i to tusind og seksten indgået en stemmeaftale

aftalen indebærer altså

at ministre får afkortet deres mindsteperiode for eftervederlag fra atten til seks måneder og folketingsmedlemmer får afkortet deres

aftalen indebærer også at man fremadrettet ikke kan få eftervederlag fra sit tidligere hverv som borgmester eller regionsformand samtidig med at man modtager vederlag som minister eller folketingsmedlem altså

havde ikke nogen anbefaling om modregning i eftervederlaget andet end vederlaget for et andet politisk politisk

det er socialdemokratiets holdning at spørgsmålet om vederlag og eftervederlag til borgmestre og regionsformænd og for den sags skyld også til folketingsmedlemmer og ministre

år siden at vi indgik den her stemmeaftale med et flertal i folketinget om ændring af politikeres vederlæggelse

socialdemokratiet kan derfor ikke støtte beslutningsforslaget fra enhedslisten

det er heller ikke rigtigt at vederlagskommissionen ikke beskæftigede sig med med modregning i eftervederlaget den var faktisk delt på spørgsmålet så den beskæftigede sig faktisk intenst med spørgsmålet om om modregning i eftervederlag

af borgmestrenes vilkår i øvrigt

blev valgt til folketinget men det er trods alt få borgmestre der

her som en samlet pakke vil det så ikke være fair nok når man hæver lønnen så markant at man samtidig siger i får en højere løn mens i er her men hvis i går ud i et andet vellønnet direktørjob bagefter

skal der altså ikke være skatteyderne der finansierer et års

man så får oven i den indkomst man træder ud

hvis man har været borgmester i mindre end fire år forslaget kom heller ikke med i den politiske aftale så pointen er

forud for den havde borgmestrene faktisk ikke fået lønforhøjelse i i to og tyve år

lade de her vilkår træde i kraft jeg synes vi skal se dem an

afgående borgmester som går ud i et andet job

jo vælge den mulighed at vedkommende kan frasige sig sit eftervederlag så alt i alt synes jeg at at vi har fået

går du for eksempel ud og får et job efter to måneder eller mister dit job efter to måneder

siger at det her skal prøves det må man nok også sige at det er blevet

debat at der var borgmestre fra en række partier herunder mit eget som altså fik en en ret stor løn samtidig med at de trådte ud i et job

jeg ser altså også grundlæggende eftervederlaget som en del af politikeres samlede løn det er vigtigt

staten ikke have en vederlagsudgift som ikke er nødvendig eller rimelig og på den anden side

din løn som borgmester at den fortsætter i

i eftervederlag til borgmestre og regionsrådsformænd

politisk hverv til et andet eller om man går fra at være politiker

et erhverv uanset om det så er i den offentlige sektor eller på det private arbejdsmarked så må der gælde samme regler nemlig at man ikke modtager dobbelt løn i form af fuldt eftervederlag

samtidig med at man har lønindtægter fra andet hverv

en gang for alle også får lavet nogle klare regler

sådan at man ikke får den her diskussion i medierne

byråd eller regionsråd og så skal den enkelte politiker tage stilling til hvad

så gør og som ministeren sagde

er man ikke forpligtet til det men vi så

også i københavns borgerrepræsentation at at politikere blev stillet over for de her valg

være at enhedslisten og herre pelle dragsted i det her tilfælde godt kunne ønske sig at beslutningsforslaget blev vedtaget sådan at ens partifæller efterlevede ens partis politik

lad det nu være en anden ting jeg er i hvert fald glad for at

gik forrest med et godt eksempel og sagde at selvfølgelig skal man

ikke have eftervederlag hvis man har et andet job men jeg synes det er problematisk at politikerne skal stilles over for det her

det er jo et simpelt forslag som ligesom lukker et hul

have til formål at lade borgmestre og regionsformænd omfatte af de regler som modregner aktuelt og som

gælder for folketingsmedlemmer og ministre og det må da være såre enkelt det er som om

flertallet i folketinget har taget de bedste ting fra den her vederlagskommissions anbefalinger og ser bort fra nogle af de ting som skulle opveje

borgmesteren får indtægten men at

hvor de ikke genvælges så vedkommende har tid til at finde et andet job på lige fod med andre men det hører ingen steder hjemme at man bruger borgernes skattekroner til at forgylde en tidligere borgmester der er gået direkte fra et

til et andet erhverv så dansk

er helt enig med de her to forslagsstillere

enhedslistens afgående borgmester har taget præcis det samme skridt som dansk folkepartis afgående borgmester nemlig frasagt sig dobbeltlønnen men altså

frasige sig dele så hvis man står uden indkomst i en periode

man pengene og så bliver man beskattet af dem og det er det der gør det meget kompliceret at løse det her

være rart at få regler som gjaldt for

den individuelle der står med den her udfordring

man sagde her forsøger vi med armslængde

se på hvordan

man så på skatteforhold

på pensionsforhold og på eftervederlag

som en del af kommissoriet

en samlet pakke i form af pension eftervederlag og den faste månedlige gage vi ved så alle hvad der skete

blive en mellemting man tog noget og man lod nogle andre anbefalinger

det ændrer ikke ved at man i maj og oktober seksten lavede to stemmeaftaler to forlig hvor man netop fastlagde hvordan man på daværende tidspunkt så

i dag

et spørgsmål som blev glemt

decideret anbefalet af et flertal i kommissionen at man ikke skulle gøre det

en forglemmelse det er en del af en politisk aftale i den sammenhæng er det venstres udgangspunkt at skal vi se på det igen skal vi gøre det i en helhed

enkelt sag hvad med de menige byrådsmedlemmer og regionsrådsmedlemmer der

hvad er det for et regelgrundlag der er i forhold til hvad der er muligt i dag og hvad der har været intentionerne

ikke kan frasige sig dele af et eftervederlag det er ikke korrekt det er der faktisk eksempler på at man godt kan for mig illustrerer det meget godt at vi måske skulle have et fælles

ikke mindst i lyset af at vi to gange i to tusind og seksten lavede forlig om det

borgmesterlønningerne trådte i kraft den første januar to tusind og sytten

vi ændrede reglerne for

jeg kan bare for mit eget vedkommende sige at jeg ærgrer mig over

fair nok at folk modtager et eftervederlag af en rimelig størrelse for der kan komme et

men men hvis man træder direkte ud i et

at det på mange virker mærkeligt at man samtidig skal have et helt års løn som borgmesters vedkommende måske over en million kroner

ansatte kan man sige

som beslutningsforslaget går ud på

for at lave en stilfærdig præcisering

i forhold til hvordan vi skal aflønnes og

lovgivning på baggrund af tilfældige mediemæssige luner

det retfærdige system får vi ved at se det i en helhed

situation nu hvor man kan få den her dobbeltløn som der

hvis man træder ud i et andet job og det er der mange mennesker som med

sig inde i den her sal er jo at vi lovgiver om vores egen løn

det synes jeg bare fordrer en meget større forsigtighed og opmærksomhed i

om der er noget der ikke er rimeligt og det er jo derfor

hvis ordføreren er enig i at der skal ses på det hele hvornår

overordnede anbefalinger og ikke

sådan var det bare men når jeg ikke mener

fordi hvad er så det næste jeg kan undre mig lidt over at man ikke har en større bevågenhed

skal ske en modregning i det eftervederlag de får

det omfattes ikke af beslutningsforslaget og det undrer mig og det fortæller mig noget om at i ikke ser

stå i en situation hvor det ligesom var folkets stemme afgørende for hvad det var for en moralsk beslutning som ordføreren selv kom til at træffe og jeg tror på at det har været en ubehagelig situation at være i samtidig

ja

hvis vi de fleste af os er enige om at det faktisk ikke er rimeligt

har mere kendskab til ubehagelighederne

sf og enhedslisten i forbindelse med at selv om man overholder loven

bliver man kaldt grisk og alt mulig andet det er det ubehagelige og det er det der skaber folkets stemme det er den politiske debat der jo ikke går på hvordan reglerne er og bør være men hvad enkeltpersoner gør

kan sige vi siger ikke noget når det drejer

en sf borgmester men vi siger noget når det drejer

nej jeg kender lidt mere til partipolitiske modstanderes stemme omkring bemærkningerne

to vidt forskellige ting det jeg refererede til

var påstanden om at man ikke kan frasige sig eller delvis frasige sig det er der eksempler på at man kan i forbindelse

er lige nu det ændrer ikke ved at den almindelige borger tænker at det ikke er rimeligt at man kan oppebære to gange pæne lønninger på samme tid men omvendt når

modtage de her penge eller ej så kan det faktisk få nogle ganske besværlige konsekvenser også rent skatteteknisk

i den situation at man skal arbejde

det forstår jeg også er tilfældet

vi skal diskutere det her emne i folketingssalen og det bliver måske nok heller ikke sidste gang så derfor kommer jeg nok til

det må i bære over med vi lavede jo en aftale for to år siden

række aftaler om den samlede samlede vederlæggelse af borgmestre og regionsrådsformænd folketingsmedlemmer og ministre de aftaler er liberal alliance en del af og vi synes faktisk

vi endelig skulle tage endnu et kig på ordningen giver det ikke mening synes vi at pille enkeltelementer ud og justere på dem så må vi

vederlæggelsen i sin helhed det giver næsten sig selv det mener jeg dog som sagt ikke er nødvendigt

frem til en god og holdbar løsning og den har jo næsten lige været rundet her i salen så vi kan ikke rigtig se hvad formålet er med at vi skal drøfte det endnu en

at nu har jeg fulgt den her debat i ret mange år og det bider sig selv

var meget lavere end alle andre danskeres pensionsalder og så stod der ordfører efter ordfører heroppe og sagde

men vi kan ikke se på ét element vi skal se på alle elementerne og så skød man det ligesom ud

år der gik to år der gik fire år der gik fem år og så kom vederlagskommissionen

men som jo kom med et resultat så

se bort fra nogle andre spørgsmål og og ikke at følge hvad vederlagskommissionen

en række områder generelt

gøre noget ved så hvorfor kan man ikke rette op på et hjørne hvis det hjørne er

også et synspunkt om at det er rigtig vigtigt at se de her ting i en sammenhæng og ikke selektivt altså man kan altid finde et eller andet

der kan give nogle dilemmaer

arbejde og så vidt jeg forstår

at hvis man piller det her element ud så vil nogle jo også kunne sige ja men folketingsmedlemmer

optjener jo hurtigere retten til vederlag

end borgmestre og hvad så med det forhold og så videre og det viser jo netop at man er nødt til at se det i en helhed og ikke kan pille

var helt fair at kunne modtage dobbeltløn men hvorfor er det så fair at det gælder for borgmestre

og det var også det vi gav udtryk for i den runde vi havde

jeg bare henholde mig til det jeg svarede tidligere

pille enkeltelementer ud giver et misforhold i

diskussioner som de her netop fordi der kan være andre balancer som jeg nævnte

problem og hvis det var det det var burde vi så ikke rette op på det inden at nye borgmestre og regionsrådsformænd måske kommer til at stå i den samme situation om fire år og vil liberal alliance være med til

kommission og får kigget lidt bredere på det

vederlag til folketingsmedlemmer og ministre

og regionsformænd og kvinder så når der nu er den her uoverensstemmelse hvor borgmestre og regionsformænd og kvinder kan tjene penge som ikke bliver modregnet

borgmestre og regionsformænd og kvinder retten til at tjene de her ekstra penge oven

i deres eftervederlag jeg synes også det ligner et hul altså

en forglemmelse det virker ulogisk at det her ikke er på plads

og det ærgrer mig lidt at

stemmeaftale eller andre typer af aftaler og forlig ofte

musketered der ligesom spærrer for at man kan foretage nogle småjusteringer selv

var sådan at man kunne bruge de her beslutningsforslag til at rette lidt op på små

den her lange smøre om at det skal ses i en sammenhæng og at der ikke

være en fin anledning til at få rettet op på den her lille ting

ministre og folketingsmedlemmer borgmestre og regionsrådsformænd får

svært at finde et job umiddelbart efter at man eksempelvis ikke er blevet genvalgt

job bliver modregnet i det eftervederlag man har fået sådan er det for ministre og folketingsmedlemmer men ikke for borgmestre og regionsformænd og vi kan ikke se nogen grund til at

er en forskel derfor er vi enige med forslagsstillerne i at det bør være det samme nemlig at lønnen bliver modregnet i eftervederlaget også for

og modtage eftervederlag selv om man tiltræder et andet godt lønnet hverv eller job ja det kan man som reglerne er i dag er det rimeligt nej selvfølgelig er det ikke rimeligt og hvis nogen skulle være i tvivl så lyt til folkedomstolen det er for den almindelige borger komplet uforståeligt at folkevalgte skal stilles bedre end

i sf mener vi at folkevalgte skal kompenseres for det arbejde de udfører

er altoverskyggende for at vi også på rimelig vis tager hensyn til folkevalgte som ikke opnår genvalg og som ikke uden videre kan gå ud og finde et andet job

i alle tilfælde lige meget på

et andet lønnet hverv eller erhverv og også skal modtage eftervederlag fra det det tidligere vellønnede job

at flere skal gennem pressens vridemaskine hvor de afkræves svar på om de har samvittighed til at modtage eftervederlaget som i visse tilfælde jo bare tikker ind på kontoen for sådan er reglerne

en urimelig kompliceret proces at tilbagebetale penge som allerede er gået ind på kontoen og som der er trukket skat af vi skylder kort

selv og andre en gang for alle at få løst den her opgave og det åbenlyst rigtige svar er naturligvis at sikre at regionsrådsformænd og borgmestre gives eftervederlag efter nøjagtig de samme regler som gælder for folketingspolitikere og ministre for vores alle sammens skyld

eller at vi i det mindste i udvalget kan få en god drøftelse af hvordan vi får

er et enkelt element man gerne vil se på derfor undrer det mig at forslagsstillerne

ret til men hvad med det faktum at der er uensartethed i forhold til at et folketingsmedlem får eftervederlag hvis man ophører i forbindelse med et valg men ikke midt i en valgperiode i modsætning til

som jo også kan være højt betalt kan gå direkte fra byrådsarbejdet over i et velbetalt job

og får eftervederlag som man til gengæld ikke kan frasige sig mit spørgsmål er

omfattet af det når i nu er så optaget af at danskerne folket

og det er jo det som det her forslag handler om det handler om mennesker som har et fuldtidshverv som borgmester eller som regionsrådsformand og så kan jeg faktisk ikke komme i tanker om andre som vi har glemt

får en løn der er på niveau med en ministerpost i dag det er lidt et udtryk for

har jo ikke en lønindkomst der berettiger til

opnå en løn der svarer til en ministers tror jeg

det her forslag handler om at tage højde for at der er mennesker der vælges til fuldtidslønnede hverv i en periode

at man takker forslagsstillerne for at

anledning til at vi fik nogle drøftelser i den konservative folketingsgruppe

hvordan vi ser på nogle af de her ting det er ellers ikke noget vi sådan bruger størstedelen af vores gruppemøder på lige at diskutere

der burde gælde de samme regler for borgmestre og regionsrådsformænd som for ministre og folketingsmedlemmer

at vi mener der bør gælde de samme regler altså at være tilsvarende regler uanset om man har været borgmester eller regionsrådsformand eller man har været folketingsmedlem

en del af en regering og selvfølgelig loyalt har en fælles regeringsposition og så er det udtryk for at vi er en del af den stemmeaftale som ligger tilbage fra to tusind og seksten

det hele har været et stort forhandlingsforløb nogle har vægtet nogle elementer højt andre har vægtet andre elementer højt og i respekt for det kompromis der blev indgået dengang

det ikke være fair hvis vi nu gav os til at at justere på de her ting

folketingsmedlemmer og ministre i dag så blev der fremført det her argument om at man skal se på det som en helhed

når vi omvendt kigger på eftervederlag så

eftervederlaget skal jo tjene et formål og det er nemlig

tør kaste sig ind i politik uanset

har uanset hvordan deres jobudsigter ser ud bagefter

samme om man har været folketingsmedlem eller om man har været borgmester eller regionsrådsformand så derfor synes jeg

lave ensartede regler men jeg synes også

at eftervederlag isoleret fra resten af lønnen fordi jeg mener at eftervederlagene skal tjene et særligt formål

en måde at give lidt ekstra løn

at der jo er kommet de her anbefalinger

nogle steder fulgte vi dem og andre steder fulgte vi dem ikke det var ikke det kønneste forløb må jeg helt ærligt indrømme jeg synes også at liberal alliances ordfører havde nogle pointer

var en af anbefalingerne

og man kan argumentere for at

man i hvert fald skulle gøre det i det andet

de drøftelser vi har haft om det her beslutningsforslag lad mig understrege at

givet anledning til nogle drøftelser hos os

så det er rigtig godt at høre at man tager debatten alvorligt i det konservative folkeparti bare rent praktisk der er blevet henvist til den her stemmeaftale jeg forstår godt at man er med i regering og

der er nogle undtagelser lige for tiden når det gælder hvilken påklædning man kan gå med men lad nu det ligge men den her stemmeaftale er jo ikke et forlig det er vel en stemmeaftale så hvor længe

så det betyder ikke så meget men i nogle tilfælde vil det jo betyde noget

hvor længe er man bundet af den her stemmeaftale og hvornår må man kigge på enkeltelementer igen

er nogen deadline på så på den måde

at når man gør det på et tidspunkt skal man justere mere end den her ene ting altså

om at sidestille reglerne for modregning i

borgmestre og regionsrådsformænd

bliver omfattet af samme regler som dem der gælder for folketingsmedlemmer og ministre nemlig at

kan man sige meget gavmilde dagpenge

bliver de til gengæld modregnet så man ikke får en dobbelt løn det er reglerne for folketingsmedlemmer og ministre

og borgmestre de kan tværtimod oppebære for eksempel et eftervederlag på en million kr hvis man er borgmester samtidig med at de fra dag et træder ud i et vellønnet job på det private eller offentlige arbejdsmarked altså en dobbelt løn

den her debat er selvfølgelig at der efter det seneste kommunalvalg opstod

en voldsom debat om det her fordi det kom frem at en række afgående borgmestre herunder også en af enhedslistens afgående borgmestre

stod i den her situation hvor man

hvis der var tale om to embedsperioder samtidig med at man altså trådte ud i et job og egentlig ikke havde brug for det her eftervederlag

det var der mange der var forargede over og det synes jeg egentlig er er meget

at der er et eftervederlag jeg synes egentlig at

var rigtige altså man skal turde at kaste sig ud i at

blive borgmester eller politiker også hvis man har en højere løn man kunne selvfølgelig godt overveje

være omfattet af dagpengesystemet som andre men man kan jo sige at

hvert fald udbreder kredsen af mennesker som tør

sig ind i det at der er et eftervederlag i en periode

er jo trods alt skatteydernes

mærkeligt derfor var det faktisk også en overraskelse for mig da

meget optaget i mange år i enhedslisten af det her med at prøve at få nogle rimelige lønvilkår som ikke

jeg kan huske dengang vi strammede op på modregningsreglerne for for folketingsmedlemmer og ministre jeg var sådan set helt sikker på at de samme regler også gjaldt for borgmestre og

at se hvad argumentet skulle være for at der skal være den forskel i reglerne

formålet med eftervederlaget må jo være det samme i begge tilfælde altså både når det gælder borgmestre og

også forventet at det ville være lidt en formssag at få ændret det her

socialdemokratiet desværre vil støtte forslaget jeg synes til gengæld ikke jeg har hørt nogen særlig gode argumenter for

et enkelt element her ud men det har man jo gjort

engang hvordan man siger på dansk altså at man valgte de dele af det der var fordelagtige i de fleste tilfælde og

det synes jeg ikke det behøver det er forskellige hverv men principperne bør være nogenlunde matchende altså principperne om at eftervederlag har et formål og det er at sikre en en indkomst i den periode hvor man er ude at lede efter et

man måske er blevet stemt ud af vælgerne eller selv har valgt

den tredje skal argumentere for hvorfor de lige synes at de skal have lov at beholde pengene

gavnligt at det er den måde den her slags sager bliver afgjort på vi stemte også nej fra enhedslistens side dengang socialdemokratiet ændringsforslag foreslog at man også skulle kunne frasige sig folketingslønnen

gå til valg på at sige

man er afgående borgmester man har ikke noget arbejde men efter en måned får man

så har man fået udbetalt sit eftervederlag for det første halve år eller år

ført til at både dansk folkepartis afgående borgmester og enhedslisten er endt ude i noget med

humanitære organisationer som så får de penge det

og så får man en fyreseddel efter et par måneder så står man der uden nogen

indkomst heller ikke dagpenge

tilstrækkeligt at man frivilligt kan frasige sig de her penge vi bør have fælles regler jeg jeg skal til at slutte af

chance for at ændre holdning i løbet af udvalgsbehandlingen for det

herinde vi lovgiver om vores egen løn men det kræver altså bare efter min mening en ekstremt stor agtpågivenhed over for hvad der er urimelige privilegier og jeg synes det er et urimeligt privilegium at man kan hæve en million

i eftervederlag selv om man er trådt ud i et vellønnet job så hvis ikke vi kommer igennem med det den her gang

jeg sikker på at vi kommer til at drøfte det igen for de her sager

har det med at dukke op igen og igen fordi befolkningen med rette siger at der

jeg undrer mig over det er måske lige så meget en bemærkning som et spørgsmål men så lad det

ordføreren tidligere i debatten sagde at hvorfor ikke lige kigge på det her hjørne underforstået at her er et hul

være bekendt med at det ikke er en forglemmelse vederlagskommissionen anbefalede at man ikke gjorde det som beslutningsforslaget går på jeg siger ikke at man skal være enig med vederlagskommissionen i andre sammenhænge har man bare henvist til vederlagskommissionen i forhold til at finde argumenter for at fremme sin politiske sag hvorfor forholder man sig ikke til at eftervederlaget

er hvis man holder i forbindelse med et valg borgmestre og regionsrådsformænd er midt i en valgperiode hvorfor forholder man sig ikke til det eftervederlag der er i forhold til menige byråds og regionsrådsmedlemmer som kan være højtlønnede hvorfor forholder man sig ikke til at i det tilfælde kan

ikke frasige sig det og hvorfor forholder man sig ikke til at dét bare

vil det sige at ordføreren for enhedslisten mener at det ville være umoralsk hvis man som

ned sammen med herre carl holst

på er lidt forskel på den definition som vederlagskommissionen opererer med

fuldtidspolitikere og så er der dem som

er rigtigt men hvis vi indførte det her modregningsprincip

der har for eksempel været en sag med sfs afgående borgmester

så der ville vi løse det problem så kunne det selvfølgelig være at folk træder ud og

men modregningen ville sådan set løse det problem som ordføreren rejser der også for dem der

begrænse mig og det lykkedes så ikke

sammen med medforslagsstilleren fra sf

kan være rigtigt at det er den enkeltes moral der skal være afgørende for hvad man beslutter

eget parti der har gjort sig til moralske dommere over andre mennesker jeg undrer mig lidt og

hult så refererer

kendskab til andre hjørner af det her det har jeg såmænd ikke jeg har bare læst vederlagskommissionen i selv refererer til i jeres

de foreslår så faktisk at eftervederlagsperioden skal forkortes til en år frem for to år

så skal der overhovedet ikke ske nogen modregning

den anden vej men en mindretalsudtalelse i

bemærkninger foreslog jo at man skulle gøre det på den måde vi

var der altså en uenighed om i vederlagskommissionen i forhold til det sidste spørgsmål

at det her bør være noget der bliver reguleret ved lov jeg synes ikke at det bør være noget den enkelte skal tage stilling til

socialistisk folkeparti om afskaffelse af dobbeltmandater forslaget går ud på at det ikke længere skal være muligt at være medlem af en kommunalbestyrelse eller et regionsråd og samtidig være medlem af folketinget i modsætning til de nugældende regler hvor det er muligt at være medlem af en kommunalbestyrelse eller et regionsråd og samtidig

her det er regeringens holdning at det må være op til de enkelte partier selv at beslutte om man i partiet vil tillade dobbeltmandater der er nogle af folketingspartierne som netop har forbud mod dobbeltmandater eller hverv og det er jo fint hvis

pågældende partiers holdning nemlig at man ikke kan være medlem af en kommunalbestyrelse eller et regionsråd og samtidig være medlem af folketinget vi mener bare ikke at det er folketinget der skal fastsætte den slags regler selvfølgelig kræver det en vis arbejdskapacitet at være medlem af en kommunalbestyrelse eller et regionsråd og samtidig være medlem af folketinget hvis man vil gøre begge dele ordentligt men det er jo ikke anderledes end hvis man er medlem af en kommunalbestyrelse eller et regionsråd og har et krævende job ved siden af eller for den sags skyld hvis man er medlem af en kommunalbestyrelse og samtidig

af et regionsråd efter min mening må det være op til

at vurdere om han eller hun har det fornødne overskud til at varetage begge hverv

regeringen ønsker ikke at fastsætte generelle regler som begrænser de nuværende muligheder for at varetage hvervene samtidig og i sidste ende må det jo være op til vælgerne at vurdere om en kandidat er i stand til på betryggende vis at varetage hvervet som medlem af

at folketinget hvis vælgeren ikke mener det er tilfældet

et regionsråd eller til folketinget har interessen for og viljen til at ville udføre det arbejde som kræves for at sidde som

folkevalgt i de pågældende organer derudover er der i min optik nogle klare fordele ved at

samtidig være medlem af folketinget for det første giver det mulighed for at agere bindeled mellem kommuner regioner og folketing medlemmet kan således viderebringe budskaber og erfaringer fra kommunalbestyrelsen eller regionsrådet til folketinget og omvendt for det andet giver det en indsigt i hvordan de love vi vedtager her i folketinget fungerer i praksis ude i regioner og kommuner

nødvendigvis usundt at der herinde også er folk der

ude i den konkrete virkelighed

ikke skal være op til folketinget at begrænse folkevalgtes mulighed for at varetage flere hverv

en byrådspolitiker siden kommunalreformen er steget betragteligt og at

gennemsnitlige kommunalbestyrelsesmedlem har arbejde svarende til omkring tyve timer

skal kunne præstere samtidig med at man skal varetage jobbet i folketinget som jo i hvert fald

forkert tilgang som socialistisk folkeparti har til den her sag

være op til vælgerne at vurdere hvem de vil repræsenteres af

sf som parti ønsker at man

hvis sf synes at man ikke må være direktør for en virksomhed samtidig med at man sidder i en kommunalbestyrelse

det må man ikke hvis sf synes at man ikke må være frivillig i foreningslivet

ikke overskue så synes

at kunne varetage arbejdet i kommunalbestyrelsen det samme gør sig jo ikke gældende for mit hverv som folketingspolitiker

ikke købe os fri af det folketingspolitiske arbejde for at varetage arbejdet i kommunalbestyrelsen

at der er forskellige arbejdsgange i de forskellige partier

jo hvis man skal have fleksibilitet i sit job kræver det jo også at man får tilladelse fra det parti som man sidder

som hvis man var ansat i en privat eller offentlig virksomhed og derfor synes jeg sådan set at det er meget at sidestille med

at vi forbyder dobbeltmandater så det ikke længere bliver muligt at være medlem af en kommunalbestyrelse eller et regionsråd og samtidig være medlem af folketinget

som sf redegør for i begrundelsen for beslutningsforslaget

kan der være udfordringer med dobbeltmandater eksempelvis påpeger sf jo ganske rigtigt at det er et

senest er dokumenteret i en kora rapport fra to tusind og seksten og derfor vil en plads i både folketinget og kommunalbestyrelse være meget tidskrævende

vil jeg heller ikke udelukke at der kan være fordele

repræsenterer både lokalt og nationalt i mit parti socialdemokratiet har vi indskrevet i vores vedtægter at partiets medlemmer ikke både kan varetage rollen som medlem

eller et regionsråd og samtidig

skulle vælge og jeg er glad for at

at kunne være både og men vi mener imidlertid ikke at der skal lovgives

det enkelte parti må have dobbeltmandater vi mener at det er et frit valg

er det jo vælgerne der afgør om de vil stemme på politikere med

med de bemærkninger kan vi derfor ikke støtte beslutningsforslaget fra

demokratisk problem forbundet med

repræsenteret lokalt og centralt lad mig komme med et eksempel man

hvor man jo kommer til at træffe nogle

meget forskelligt hvad kommunerne ville mene i en situation hvor man for eksempel diskuterede udligningsreformen

ikke også være et demokratisk problem forbundet med at man både skal tage sig af de overordnede rammer for kommunerne og på samme tid skal tage sig af

vælgerne der må have den endelige afgørelse i forhold til hvilke politikere de vil have der skal repræsentere dem i henholdsvis byråd regionsråd

jeg mener ikke at det her er et anliggende som vi skal lovgive om

i i folketinget dermed ikke sagt at det ikke er en spændende debat

fra sf om at afskaffe dobbeltmandater for folketingsmedlemmer jeg vil indlede med at sige at dansk

ikke støtter forslaget det må altid være op til

enkelte folketingsmedlem at vurdere om vedkommende kan sidde i et byråd eller et

samtidig med at vedkommende passer sit folketingsarbejde og hvis man kan få det til at hænge sammen kan det være en gevinst

i forhold til samspillet mellem det kommunale arbejde og folketingsarbejdet derfor vil vi i dansk folkeparti

lade det være op til det enkelte parti at sætte regler for hvem man opstiller til

folketinget ligesom vi jo sidste år

at gøre det muligt at ændre på nogle valgtekniske ting omkring opstillingsformer og anvendelse af listestemmer og der var jo også en klar tilkendegivelse af

det samme bør gøre sig gældende her og i sidste ende

suverænt vælgerne der bestemmer om politikeren

blive valgt igen og så er der også lige en problematik som forslagsstillerne må tage højde for og det er at

har to grønlandske medlemmer

af folketinget som også er medlemmer på grønland og det ved jeg ikke hvordan man vil klare

job og et vederlag på ethundredetusind kroner de ethundredetusind kroner

så

og i folketinget hvor ofte bliver man nødt til at skulle melde afbud enten i byrådet

sidder som borgmester og kender til den her problemstilling jeg sidder

her på christiansborg kun i de udvalg der har møder om mandagen så det er meget meget begrænset og fravær kan jo også være sygdom og andet

får det til at passe sammen med de jobfunktioner man har enten på christiansborg eller i byrådet

i skanderborg som er nødt til at skulle bruge

vederlaget til at frikøbe sig fra det civile job for at få enderne til at nå sammen fordi man ikke kan planlægge møderne

mandagen eller når vedkommende lige tilfældigvis har en fridag er det rimeligt at man som folketingspolitiker

jeg har været inde og kigge på fraværsstatistikker som jo desværre kun blev registreret her i efteråret

man et vederlag på en hel masse tusinde kroner om året

omkostningstillæg ekstra oveni skattefrit hvis man samtidig sidder i en kommunalbestyrelse får man også et vederlag derfra er det nu rimeligt

fire og tyve syv tre hundrede og fem og tres dage repræsentant

og skal leve op til de ønsker og behov og krav der kommer ud af det

i mere end fuldtid skal man så også være kommunalbestyrelsesmedlem

på samme tid eller at man er på udlandsrejse eller andet er det så rimeligt at

man får sin fulde løn ja selvfølgelig er det det og er det rimeligt at man arbejder mere end syv og tredive timer ja det er jo op til en hvilken som helst borger at bestemme hvor meget man vil arbejde jeg er sikker på at en direktør ude i

og og så får får løn for det men jeg mener helt bestemt at det er op til vælgerne at synes om det er rimeligt

folde ud i min egen ordførertale hvorfor vi principielt mener at det må være sådan at det er vælgerne der afgør det men det var bare ikke det jeg spurgte om

det er rimeligt at man kan hæve vederlag begge steder

begge steder så kan vi jo komme ud og sige at skal du så trækkes i vederlag hvis du

det er så også en anden ting

står der kun fravær der står faktisk ikke hvorfor man er fraværende så skal man jo til også at registrere meget mere i forhold til hvad fraværet skyldes og så

skal man have ekstra vederlag hvis man bliver ringet op

af borgere en søndag eftermiddag når man sidder til en

skal snakke med journalister sådan er det jo altid og

at det er lovgiverne der skal definere hvad den enkelte er i stand til

at det for en række mennesker vil være svært at varetage både det at sidde i folketinget og det at sidde i et byråd eller i et regionsråd det kommer an på mange ting er man medlem af en folketingsgruppe der er i regering og derfor har ekstra meget at lave som ordfører er man medlem af en stor folketingsgruppe eller en lille folketingsgruppe er man bosiddende i en kommune der ligger

er lang transporttid frem og tilbage ligger møderne rigtigt i forhold til at det er

ud fra forskellige hensyn forskellige muligheder og forskellige evner

hvor man er henne i livet nogle har små børn

har ikke små børn og så videre derfor støtter venstre ikke

tak og undskyld at jeg lige kom til at veksle et par ord med herre carl holst i modsætning til de andre ordførere

vil jeg nu starte med de gode argumenter der er imod at have dobbeltmandater for de fremføres altså i bemærkningerne til

de fleste borgere vil tænke kan det nu være rigtigt og

og i realiteten mere end et fuldtidsjob

en forpligtelse til at stå til rådighed når regeringen kalder ind til behandling af lovforslag og alt muligt

i virkeligheden mere og mere krævende job som kommunalpolitiker

nogen god idé at stræbe efter det

erfaringer med eller holdning til det

som jeg synes er meget vigtigt politik skal ikke være tordenskjolds soldater

et demokratisk problem synes vi i enhedslisten hvis det er sådan at det er de samme mennesker der rager alle posterne til sig hvis man skal

derfor bør man jo ikke fremme dobbeltmandater men af principielle grunde

mener vi faktisk ikke og der er vi jo så enige med de foregående ordførere at folketinget skal blande sig i partiernes regler for

er et indgreb i foreningsfriheden som vi ikke skal foretage her

en hel del eksempler på at vælgerne

selv om man kommer fra et parti der synes det er underligt

at foregå de andre partier med et godt eksempel og det har vi ligesom jeg forstod at man har i socialdemokratiet

gjort i enhedslisten vi har skrevet i vores vedtægter at alle fra enhedslisten kun kan besidde ét folkevalgt hverv som byrådsmedlem regionsrådsmedlem folketingsmedlem eller

kun ét hverv men så har vi også været pragmatiske vi siger at hovedbestyrelsen kan tillade dobbeltmandater i afgrænsede perioder efter indstilling fra lokalafdelinger og regioner vi har faktisk været glade for den bestemmelse på et tidspunkt hvor vi havde et afgående folketingsmedlem der samtidig blev valgt som byrådsmedlem

fra den ene dag til den anden man kan jo så gøre noget andet hvis man har en principiel holdning og jeg har været lidt inde på det i mine spørgsmål til de tidligere ordførere hvis man har en principiel holdning om at

og hvad der er ret og rimeligt og fornuftigt i den forbindelse

vederlag begge steder hvordan det

skal skrues sammen kan man sikkert stille mig en hel masse spørgsmål om som jeg ikke kan svare på på stående fod men vi indgår meget gerne i et arbejde

til det her forslag som vi jo nok må konstatere ikke kan samle flertal men så kunne vi måske

en problematik som den her

et samarbejde med andre partier om at lave et

at vi skulle have udformet nogle regler om

at forstå at vi herindefra skal kloge os på

hvor meget folk kan overkomme når det handler om deres arbejdsliv eller rettere fordelingen mellem arbejde og fritid vorherre har nu engang skabt mennesket meget forskelligt nogle får stress bare ved tanken om at skulle på arbejde mens andre både kan have to og tre job uden at ligge søvnløse

kan jeg heller ikke forstå

forskel på at en skolelærer eller en landmand eller en smed

det forstår jeg ikke noget af folketingsmedlemmet har endda den fordel

i langt højere grad har mulighed for at sætte sig ind i det faglige stof

har lettere adgang til at få belyst de mange faglige spørgsmål der udspiller sig i lovgivningen og implementeringen heraf tænk at det ligefrem skal forbydes at

som ved noget om den vanskelige implementering af lovgivningen ikke må være med til at lave lovene og omvendt det nemmeste er jo ofte

vedtage lovene det er langt sværere at implementere dem det ved man noget om når man sidder i byrådet

få lavet nogle love som er meget svære at udmønte og hvor vi må bakke fordi vi får lavet

noget af et bureaukratisk monster på skatte og afgiftsområdet kan jeg for eksempel nævne fedtafgiften forsyningssikkerhedsafgiften eller brændeafgiften på energiområdet hvor sidstnævnte gav enorme problemer for de mange hundrede tusinde borgere med brændeovne som skulle sende billeder ind til skat hvis de havde købt nogle rafter og havde tænkt sig at lave et plankeværk for at bevise

det hele ud og proppet det i pejsen

kun det er godt at man ved lidt om det man har med at gøre når der tages stilling til love herinde og vi kan ikke gå ind for sådan

som det allerede er nævnt står det selvfølgelig sf og enhedslisten helt frit for at lave de regler som de selv synes er

har svært ved at klare begge dele det viser erfaringerne

lave særlige aftaler om at er om mandagen man holder de møder hvor fru susanne eilersen skal deltage

møder i byrådet i slagelse eller andre udvalgsmøder eller i stedet

var nødt til at melde afbud til

uden for møderne så det der med at tælle møder

ene eller det andet sted det er der jo mange journalister

jeg utrolig svært ved at se jeg kender rigtig rigtig mange der arbejder vildt meget mellem møderne sætter sig ind i det og så kan der ske et eller andet vi

ved også herinde at der kan være udlandsrejser og alt muligt der gør

man ikke lige trykker på knappen om tirsdagen

slagelse fordi ordføreren har

situationer hvor ordføreren er nødt til at melde afbud til aftaler eller møder i folketinget fordi der er nogle ting der skal passes

god debat i alternativet hvor der er mange gode argumenter for og

det her forslag argumenter for forslaget altså argumenter for at afskaffe dobbeltmandater er at politikere med dobbeltmandater har højere fraværsprocent

afbud til møder i byrådet dermed går folkevalgte med dobbeltmandater ofte glip

ting er at politikere får løn for deres arbejde derfor er det kritisabelt hvis folkevalgte med dobbeltmandater forsømmer deres kommunaleregionale

af folketingsarbejdet

dobbeltmandater vil man kunne sprede magten ud på flere hænder

da det ofte er lettere logistisk for politikere tæt på hovedstaden og christiansborg

forudsætningerne for at få flere nye kandidater valgt

endnu et argument er at der er en risiko for at dobbeltmandater fører til sammenblanding af magt fordi folketinget laver love for hele landet mens man i byrådet arbejder for kommunen og i regionsrådet for regionen der kan altså sidde nogle i folketinget med lokaleregionale interesser øje frem for landspolitiske

demokratiet vælger hvad demokratiet synes er bedst hvis befolkningen ikke ønsker politikere der sidder på dobbeltmandater kan de frit vælge at stemme på nogle andre

indsnævre borgernes demokratiske rettigheder ved at sige det må du ikke

partier om de ønsker at lave interne retningslinjer vedrørende dobbeltmandater som flere partier jo

stilling til hvorvidt vi som parti vil eller ikke vil tillade dobbeltmandater som parti bør vi tage stilling før vi vil lovgive på området et andet argument er er en styrke at være valgt

og regionsråd da det giver perspektiv og indblik i virkelighedens verden samtidig giver

for at rejse lokale problemstillinger på nationalt plan

argument mod forslaget er hvis man afskaffer dobbeltmandater indskrænker man borgernes demokratiske ret til at vælge mellem alle potentielle kandidater

argumentet om at folketingspolitikere ikke har tid til at passe en post i et byråd eller et regionsråd

siden af arbejdet i by og regionsrådet og så længe man ikke lovgiver om andre erhverv bør man heller ikke gøre det

rigtig rigtig mange gode argumenter for

også rigtig mange gode argumenter imod at stemme for det her forslag

at sende den her afgørelse

det her forslag ud til medlemmerne i alternativet og får en helt grundlæggende afgørelse fra vores vores medlemmer

som jeg selvfølgelig glæder mig til at præsentere ved andenbehandlingen af

andre har ordføreren belæg for det for mig bekendt så jeg kun fraværsprocenter for folk som havde dobbeltmandater jeg så ikke i efteråret en liste

det var der men jeg tror faktisk kun at der var lavet beregninger på dem der havde dobbeltmandater

et belæg for at sige at der er højere fraværsprocenter

fraværsprocenter alle byrådsmedlemmer i danmark har så sender man altså et forkert signal så det vil jeg bare opfordre til at man måske lod være med hvis man ikke

må få lov at bestemme om de vil opstille og stemme på en person som har et dobbeltmandat alternativets

derfor er vi imod det her beslutningsforslag

de skal have så vi er imod

jeg samtidig i regionsrådet i region hovedstaden

jeg havde en formandspost i region hovedstaden for et udvalg som jeg selv var gået til valg på at få nedsat det udvalg havde kun de her fem seks måneder tilbage af

politisk uansvarligt at skulle overlade det til en ny formand

i region hovedstaden på sundhedsområdet

begge steder fra jeg endte så også med at konkludere at det ikke kunne

sådan jeg var nødt til at stoppe i regionsrådet det gjorde jeg fordi det ganske simpelt var umuligt for mig at levere tilfredsstillende begge steder

også valgt ind i folketingets mindste folketingsgruppe

ordførerskaber

i nogle af de helt store partier at man starter ud med at få store selvstændige hovedordførerskaber det kan være at man

en lille niche i et hjørne og det er jo helt fair når man er så mange mand det giver sig selv at hvis

jeg har fuld forståelse for hvis man som medlem af nogle af de partier har overskuddet

noget af det puljetyranni vi laver herinde i folketinget som

sidder og brokker sig over ude kommunalt det er noget af det jeg

det er ofte kommunalpolitikerne der er gode til at påpege at det ikke er en hensigtsmæssig måde at gøre tingene på

at man måske må melde afbud en gang imellem til møde

jeg kan se at nogle af de af mine kollegaer som

eftermiddagsmøder er dem der har små

den endelige konklusion

studse lidt over at det er sf

jeg siger nu men jeg

af det parti fra nitten otte og halvfems og frem til to tusind og fjorten

kan have en så stor forretning ved siden af

mener ikke at folketingsmedlemmer

have en kommunalbestyrelsespost siden af jeg bruger kun det her

på vegne af nye unge kommunalbestyrelsesmedlemmer som har rejst den her debat i forbindelse med det netop overståede kommunalvalg

de siger stop nu folketingsmedlemmer med jeres dobbeltmandater for det går ud over det vigtige arbejde i byrådene og i regionerne

stille spørgsmålet kan det virkelig passe at man kan passe to folkevalgte poster hvoraf den ene er på mindst fuld tid og undersøgelser viser da også at

det mindste kniber gevaldigt folketingsmedlemmer som

regionsråd må oftere melde afbud til møder

siden kommunalreformen er opgaverne for folkevalgte byrådsmedlemmer og regionsrådsmedlemmer nemlig næsten fordoblet og udgør i gennemsnit tyve timer om ugen altså i gennemsnit og mange oplever hvordan de må frikøbe sig fra civile job for at passe arbejdet i byrådet eller i regionsrådet man kan ikke frikøbe sig fra sit hverv i folketinget og modsat byrådskollegerne i civile job

som folketingsmedlem derfor heller ikke nødt til at bruge vederlaget til frikøb når arbejdet i byrådet kolliderer med det civile job eller med andre hverv

jeg anerkender naturligvis at der også er forskel på arbejdsbelastningen for folketingsmedlemmer det siger næsten sig selv at hvis man er medlem af et stort parti har man færre ordførerskaber end hvis man er medlem af et lille parti sådan er det nu engang men det betyder også at folketingsmedlemmer som har mange ordførerskaber vil være nødt til at melde afbud til endnu flere møder end tilfældet er for folketingsmedlemmer som har færre ordførerskaber

at den forholdsvis lange rejsetid mellem min bopælskommune og christiansborg

stor betydning for mit fremmøde hvis jeg både skulle passe et lokalt hverv og mit hverv som folketingsmedlem ja faktisk ville det være tæt på en umulig opgave både partiernes forskellige størrelser og den forskellige afstand mellem kommuner og christiansborg betyder også at vi hver især har endog meget forskellige muligheder og vilkår når det gælder repræsentation såvel lokalt som centralt

faktisk så store at man måske endda med rette kunne gøre det gældende at det er direkte ulighedsskabende

spred demokratiet ud på nogle flere det ville næppe skade nogen det lokale demokrati giver lokale borgere gode muligheder for indflydelse på hverdagen ude i kommunerne det er også lokalt at man forholder sig til om det nu er klogt hvad man beslutter inde på christiansborg jeg havde nær sagt

til centralisme hvis folketingspolitikere også varetager det lokale

forslaget men jeg håber at forslaget kan danne grundlag for nogle gode demokratiske overvejelser i forhold til den måde som vi i fremtiden

nye kommunalbestyrelsesmedlemmer

måske var det en god idé at vi spredte arbejdet ud

legitimt end at have to politiske hverv på en gang

så kirsten normann

hun påpegede tidligere nemlig det at hvis man eksempelvis har

situation hvor man

interessekonflikt men for mig er det er

jeg kan garantere at man har meget svært ved

blive trukket i løn hvis det er sådan at man også skal lave noget andet på samme tid det er det som kommunalbestyrelsesmedlemmerne jo også oplever

der kunne være interessekonflikter fordi

de beslutninger som vi sidder og træffer herinde og det er jo også en opgave for det lokale demokrati at tage bestik af

snakker om

men det giver måske ikke nødvendigvis mening at det så

til møder fordi der har været andre forpligtelser

så decentral struktur som overhovedet muligt

politikere der henholdsvis skal tage stilling til hvad der skal foregå lokalt

og hvad vi skal foretage os centralt og hvad vi skal træffe af beslutninger der skal være gældende for hele landet

forslaget er og det medgiver jeg

fremmest lavet på baggrund af undersøgelsen der viser at det er ganske svært at varetage flere forskellige hverv en gang på en fornuftig måde

en undersøgelse viser at man har langt sværere ved det men

at forslagsstillerne også siger at

og det er så underforstået end andre kommunalpolitikere jeg kunne godt tænke mig at bede om en dokumentation

kommunalpolitikere med et andet erhverv landmand eller selvstændig eller andet ligger der den dokumentation

ordføreren selv forklarede det fint

i fredericia har man været nødt til at skulle planlægge det sådan

jo selvfølgelig også får betydning for hvad man så kan planlægge i forhold til de øvrige

når man bliver ved med at bruge retorikken i den

ønske om at bibeholde mig i byrådet der gjorde at

meget inde på at man kun får nogle få til

det er jo sådan når man stiller op til et byråd

alle der bliver valgt så er det jo vælgerne der kunne have

men det er jo heller ikke nogen hemmelighed at det giver nogle fordele at være eksponeret både som folketingspolitiker og også

valgsammenhænge i almindelighed også i forhold til andre

i forhold til fravær og ikke fravær